nummer v fem og halvtreds af trine mach og rosa lund og der kan

for stemte atten imod stemte otte og firs

er forkastet herefter stemmes der om forslag til vedtagelse nummer v seks og halvtreds af tina nedergaard karina adsbøl ole birk olesen og mai mercado

stemte to og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

så er behov for at få danmark i balance blandt andet ved at vægte placeringen af statslige arbejdspladser så under fornuftige former

indstillet på at medvirke til at foretage det især ved nyplacering af statslige arbejdspladser men også

opgaven kan løses fornuftigt men det ligger

med det her forslag at

på at regeringen udarbejder en samlet udredning med udgangspunkt i de mange emner som er nævnt

i beslutningsforslaget og det er rigtig mange vigtige emner for enhedslisten kataloget skal fremlægges

inden den femtende september og det skal indgå i en forhandling om en aftale om en handleplan så det kan ske i tide i forhold til finanslovsforhandlingerne så langt har vi aldrig rigtig været med

beslutninger omkring landdistriktsforhold af de mange emner

statslige arbejdspladser så det vil sige at

om at vi har opnået at der inden den femtende september skal ligge et katalog der kan forhandles og indgår i finanslovsforhandlingerne dansk folkepartis beslutningsforslag vil jo så medføre at der skal laves et dobbeltarbejde i folketinget

det ry og rygte folketingsarbejdet har ude i befolkningen

vi opfordrer i stedet for dansk folkeparti til at indgå i de konkrete forhandlinger som s og sf

har sikret gennem beslutningen i

om en handleplan for styrkelse af landområderne

her tale om et forslag som i bedste fald

godt forstå enhedslisten efterlyser fordi vi nu har haft en landdistriktsminister i snart fire år som endnu ikke har fremsat sit første reelle lovforslag på området nu kommer der så et konkret beslutningsforslag som alle har råbt og skreget

socialdemokratiske bagland også kandidater ude i landet

om at man vil udflytning af statslige arbejdspladser men vi kan ikke

landdistriktsministerens læber at ja man vil en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser det er det som vi begræder og derfor

for beslutningsforslaget som jo altså går ud på at vi skal give det som et politisk opdrag at sikre en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser inden for de respektive ressortområder for en kommende regering det at man så læner sig op af at

have nogle anbefalinger til hvordan man kan

statslige arbejdspladser når vi kommer på den anden side af et valg er så lavt at jeg

siger at efter næste valg begynder man at ville udflytte statslige arbejdspladser jeg synes det er et tyndt grundlag at afvise

at venstre så ikke til den tid ønsker at indgå

man ikke har en politisk vilje til en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser og den dialog har vi haft og det er jo netop udflytning af statslige arbejdspladser som det her

beslutningsforslag går på vi har drøftet det i salen og vi kunne ikke få over ministerens læber at ja man vil egentlig gerne en udflytning af statslige arbejdspladser det er det vi begræder her kommer så et helt konkret forslag til en udflytning af statslige arbejdspladser

kede af at der er et flertal i folketinget

beretning som har vedtaget i forbindelse med b sytten

fra

billigere husleje vi oplever man får mere loyale medarbejdere lavere sygefravær og så videre

ved at udflytte statslige arbejdspladser vi er positive

vi indgår gerne i sådan en dialog

se på mulighederne og det beder man så nogle embedsmænd om

at kigge på vi har bare erfaret at det

at sikre en udflytning af statslige arbejdspladser tværtimod har man bare med en trækken på skulderen

nogle statslige arbejdspladser fra lemvig kommune

til københavn og så videre og så videre

vi gerne vil have noget politisk handling så vi får sikret en aktiv

af statslige arbejdspladser

venstre har et forklaringsproblem fordi de ikke bakkede op om den handlingsplan som de klart sagde de ville støtte i folketingssalen og jeg synes det er er en virkelig dårlig strategi at stille sådan et

når man udmærket godt ved at der er et arbejde i gang som man kunne have støttet og have fået indflydelse på men det valgte man at lade være

på nogle af de vigtige prioriteringer så vi sikrer at danmark ikke bliver skævvredet skævvredet endnu mere end det er i forvejen og

desværre er ved at være virkeligheden nu

bestod faktisk af højrefløjen og enhedslisten men da det kom til realpolitik

den handlingsplan kommer til at omhandle statslige arbejdspladser og der er sat et arbejde i gang selv

af statslige arbejdspladser før de initiativer

sf enhedslisten og regeringen

er færdige og derfor synes jeg at

det kan godt være at sf tidligere har stemt nej til et beslutningsforslag om statslige arbejdspladser

ikke gøre mig klog på men virkeligheden var at der var et flertal for at se på det her og der valgte højrefløjen at være med så

den skulle forankres i et ministerium at det var et ministerium der skulle levere et løsningskatalog og nu foreslår man simpelt hen det samme nemlig at

ansvar for udflytningen af arbejdspladser jeg synes det er rigtig ærgerligt at det her

om at lave en handlingsplan for vores yderområder jeg synes

som jeg ikke har en fornemmelse af at højrefløjen ellers normalt er så optaget af men man sagde dog i folketingssalen ja det her vil vi godt stemme for vi vil allerhelst have

der skal stemmes om det med det samme

så vigtigt at vi politikere tager magten tilbage der skal sidde en minister for bordenden skal være en minister der har ansvaret for at når vi træffer nogle beslutninger om at udflytte statslige arbejdspladser

ikke sidde nogen djøfere bagefter og trække det tilbage igen over en kort årrække er sf dog ikke enig

af at sidde med i sådan et udvalg men det er jo ikke det der er foreslået her her og vi ved jo alle sammen godt at når en minister skal spørge eller skal lave forslag så henter han forslagene fra sit embedsværk

statslige arbejdspladser så lad os dog forenes om den fælles udfordring og gøre noget ved det og nu er der et løsningskatalog på vej og når det kommer i september og hvis det ikke er tilfredsstillende så står jeg gerne skulder ved skulder med dansk folkeparti og venstre

og de skal rationalisere derfor er det vigtigt at der kommer politisk styring

sidder en minister for bordenden ligegyldigt hvad farve den minister har

en politisk forankring så så vi hver især

hvert vores ståsted kan følge op på de her sager er sf enig i at det er vores ansvar som

i praksis at det har man ikke gjort men

så siger at beslutningsforslaget som man hellere vil have udflytter statslige arbejdspladser

at man vil en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser eller en udflytning af statslige arbejdspladser det det drejer sig om er at man vil have nogle flere arbejdspladser inden for bioøkonomi og grøn vækst i yderområderne og man vil have bedre adgang til velfærdsydelser og så videre og så videre alt mulig andet her har vi altså et konkret beslutningsforslag der går på at vi vil en aktiv udflytning af statslige arbejdspladser hvorfor i alverden er det så at et flertal i folketinget bestående af venstrefløjen stemmer imod det hvis det er det man går og siger og italesætter

men som der ikke er vilje til det

år nu vi ved udmærket hvad det er der skal til af initiativer

ordfører at hvis det løsningskatalog ikke lever op til forventningerne står jeg gerne skulder ved skulder med ordføreren om at kræve udflytning af statslige arbejdspladser

set meget villige til at indgå i et samarbejde om men nu er der sat noget i gang det kommer om ganske få måneder skulle vi nu ikke lige slå koldt vand i blodet og se hvad der

som minister

fru karina lorentzen dehnhardt

at vi ikke har accepteret og

for stemte tre og halvtreds imod stemte seks og halvtreds

drejer sig i første omgang om de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

seks og tyve imod stemte fire og halvfjerds

ændringsforslaget om deling af

forkastet herefter er ændringsforslagene nummer to fire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

hos revisorer og ejendomsmæglere uden retskendelse advokatrådet har skrevet i deres høringssvar

ret vidt flere borgerlige liberale partier

kørt kampagner på at nu må der sættes en stopper for statens ret til at komme ind på privat ejendom uden en retskendelse

vi kan finde opbakning hos vores borgerlige liberale venner til at

støtte det ændringsforslag vi har her

får slettet det i lovforslaget der giver

erhvervsstyrelsen ret til at komme ind på folks ejendom uden en retskendelse

jeg slutter afstemningen for stemte fem

ændringsforslag nummer en er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer to af et mindretal

er forkastet så stemmes der om ændringsforslag nummer tre

slutter afstemningen for stemte fem imod stemte en hundrede og en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

for venstre og andre partier og det drejer sig om at man afskaffer den såkaldte udlånsordning hvor en vognmand der har overskud af chauffører kan låne chauffører ud til en

kollega som som har underskud af chauffører det er noget der gavner danske vognmænd hvad enten det drejer sig om lastbilvognmænd eller busvognmænd men det bliver altså afskaffet med dette lovforslag og erstattet af en såkaldt vikarordning der er dyr og bøvlet vi har noteret os fra betænkningen at transportministeren tilkendegiver at der er gang i en forhandling med branchen om at finde et lempeligt forslag til en vikarordning og der synes vi jo at det er sådan lidt ligesom at købe katten i sækken

det er godt at der er gang i en forhandling men men vi ønsker altså at få en nærmere drøftelse af hvad

er de forhandlinger drejer sig om

lande det her på en lempelig måde og det håber

så vil vi hjertens gerne stemme for

har vi problemer med at kunne stemme for ja faktisk kan vi ikke stemme for som det ligger nu derfor håber

også medgive at der ved siden af den chaufførvikarordning man har tænkt sig

også i overenskomsterne på området for godstransport og bustransport rent faktisk er lavet nogle

eller minimumsbeskæftigelse at tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør ikke skal anføres i ansættelsesaftalen og at afløser ikke kan aflønnes for mindre end fire

på det lange stræk imødekommer det som

og det har sådan set ikke noget med alt det lovforslaget har med at gøre alligevel rammes de hårdt men også danske lastbilvognmænd rammes hårdt det kan da godt være at det er en meget fleksibel ordning som herre henning hyllested beskriver her men det vil altså medføre mere bøvl og større udgifter for vognmændene hvis man vedtager det her derfor vil vi gerne

vi har nogle supplerende spørgsmål

transportudvalget bekendtgjorde at

en afløser som i øvrigt arbejdede et andet sted var tre

som jeg tror at branchen i øvrigt er fyldt op med at

bliver misbrugt han fortalte også

var det turistguiden der var med i bussen der afløste chaufføren når han skulle

venstre ikke har respekt for

eu nogle af dem kan være uklare i det her tilfælde mener jeg at det er soleklart at den her regel er i strid med eus

tankegang om det indre marked og derfor er man nødt til at afskaffe den her ordning

chaufførvikarordning hvor der for eksempel ikke er et stort kapitalkrav som der er i dag

også helt i orden at vi tager en fornyet udvalgsbehandling sådan som

det var i strid

transportministeren

det er ikke tilfældet og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

principiel debat om statsløsekonventionen og jeg ser frem til justitsministerens besvarelse jeg håber at debatten i dag kan

refleksion i forhold til hvorvidt tiden ikke er løbet fra statsløsekonventionen og om den i det mindste

der rejser

der har været en

klar tendens til

overnationale konventionslovgivning bestemmer

baster og binder den nationale lovgivning

den nationale lovgivning så at sige forsvinder ud af parlamentet hvor det er til diskussion og

i nogle overnationale konventioner man har også kaldt den her tendens for global

en overnational lovgivning som i stigende grad træder i stedet for den nationale lovgivning det kan man selvfølgelig mene er en

jeg mener det er en ulykke fordi det kortslutter folkestyret

jo en ærlig sag og så håber jeg

på grundloven folkestyret folketinget og den nationale selvbestemmelsesret

statsløsekonventionen stammer som bekendt fra nitten en og tres og de første diskussioner om statsløshed

begyndelse umiddelbart efter anden verdenskrig man kunne mene og det mener vi at det er på tide med et servicetjek er det virkelig formålstjenligt

fordi man sætter konventionen over hensynet til danmark og danskerne og er det ikke i strid med grundlovens ånd jeg har prøvet at ridse nogle centrale problemstillinger op og jeg håber at vi med denne

og få en politisk og principiel diskussion om noget uhyre væsentligt hvad enten vi

mener det ene eller det andet tror jeg vi alle sammen er enige om at spørgsmålet om konventionerne og

til folkestyret og grundloven er uhyre væsentligt jeg ser frem til debatten jeg ser frem til at høre justitsministeren og dermed regeringens overvejelser angående dette spørgsmål

at begrænse statsløshed i videst muligt omfang og det er et vigtigt formål da besiddelse af et statsborgerskab kan være helt grundlæggende for deltagelse i samfundet og en forudsætning for adgang til en række centrale rettigheder selv om det i dag er over halvtreds år siden at statsløsekonventionen blev vedtaget er konventionen desværre fortsat relevant regeringen har truffet den principielle beslutning at vi ønsker at leve op til vores internationale forpligtelser og med det har jeg

set svaret på spørgsmålet for

så vil jeg derudover gerne tilkendegive at det

dybt problematisk at vi er tvunget til at tildele borgere

statsborgerskab og dansk indfødsret når vi

et dilemma og et problem som folketinget er fuldt ud bekendt med det har nemlig gjort sig gældende i en årrække jeg kan

heldigvis drejer sig om ganske få personer der opnår adgang til dansk indfødsret via statsløsekonventionen i to tusind og fjorten var det

og folkelige selvbestemmelsesret ét er selve konventionerne og noget andet er

fortolkere og eksperter som konstant skal belære os andre om om den ene eller den anden politiske beslutning på eksempelvis flygtningeområdet er konventionsbrud eller som det også hedder er i strid med internationale forpligtelser jeg

voldsomme reaktion på regeringens stramninger af familiesammenføringsreglerne det skete i et indlæg i jyllands posten den femte december sidste år

indlægget meget svært at se hvad der er ideologi

og hvad der er en fortolkning eller en nøgtern vurdering af hvad konventionerne rent faktisk siger konventionerne er gået fra at være fromme hensigtserklæringer som man kunne trække op af skuffen ved særlige lejligheder til at være et uhyre magtfuldt politisk instrument som bruges til at lave en overnational lovgivning som for os at se i virkeligheden kortslutter den demokratiske beslutningsproces og jeg vil altså også mene er i strid med grundlovens ånd et godt eksempel er statsløsekonventionen den betyder at personer der er født og opvokset i landet automatisk får statsborgerskab fordi de er statsløse og altså ikke skal opfylde betingelser som gælder for alle andre det har betydet at hensynet til danmark og danskernes sikkerhed har været lavere prioriteret end hensynet til konventionen vi har haft

har advaret mod en person der var til fare for rigets sikkerhed

fordi denne person var statsløs alligevel har fået statsborgerskab hvordan man end vender og drejer det er det grotesk at potentielle terrorister får statsborgerskab som følge af en konvention

i folketinget der har bifaldet

det viser jo så også at hensynet til en overnational konventionslovgivning har vejet tungere end hensynet til

konventionerne har siden de blev udformet og tiltrådt været omgærdet af en vis form for hellighed der har gjort at de var urørlige

tages livtag med konventionernes spændetrøje

intet urørligt eller helligt over konventionerne de er internationale aftaledokumenter

selvfølgelig kan laves om når de er forældede

ministeren da i det mindste medgav det men heller ikke det har vi rigtig fået noget ud af selve det forhold at man i danmark giver statsborgerskab til en person som pet vurderer til at være til fare for rigets sikkerhed

på baggrund af en konvention er for os nok til at sige stop og opfordre til at vi for alvor begynder at se på hvorvidt statsløsekonventionen skal laves om eller om vi ikke snarere skulle træde ud af den

helt grundlæggende mener vi

i strid med grundlovens ånd at man lader en konvention diktere hvad vi i danmark skal mene når det sker stik imod hensynet til danmark og danskernes sikkerhed grundloven sikrer

§ fire og fyrre at det er folketinget og alene folketinget der tildeler indfødsret ved lov

har for os at se aldrig været andet end hensigtserklæringer i forhold til grundloven og derfor kan konventionerne heller ikke bruges som et absolut argument

at tildele potentielle terrorister statsborgerskab grundloven vil selvfølgelig altid overtrumfe en konvention da grundloven er fundamentet for al anden lovgivning derfor er det afgørende for os at der nu tages livtag med blandt andet statsløsekonventionen det sker for grundlovens og folkestyrets skyld vi synes indimellem at den her kamp har været ensom men vi glæder os

over at der er politisk grøde og ved at ske noget jeg havde som sagt håbet på at ministeren havde været mere imødekommende i det her spørgsmål

det lader ikke til at være tilfældet men jeg kan så i hvert fald se at venstre ad flere omgange har tilkendegivet at man gerne vil se på hvorvidt statsløsekonventionen skal laves om i et interview til altinget den ellevte maj bebuder retsordfører herre karsten lauritzen fra venstre at han vil følge david cameron og gøre op med de internationale konventioners spændetrøje sådan som han udtrykker det det glæder vi os over i dansk folkeparti jeg håber så at venstres ordfører i dag vil bekræfte at det også gælder i forhold til statsløsekonventionen

var indstillet til dansk statsborgerskab men samtidig ønskede pet

at den pågældende fik statsborgerskab fordi han udgjorde en fare for rigets sikkerhed

det gav anledning til et nøje forberedt møde med ordførerne for de respektive partier i folketinget

til indkaldelse af et pressemøde alene det at ordene rigets sikkerhed stod i det pågældende pressemøde sikrede at kontoret var fuldstændig

sekundet før jeg trådte ind på mit kontor

øjenkontakt med de pågældende journalister hviskede en embedsmand mig i øret efter at vi havde forberedt den her sag i tre dage du er godt klar over at alt det vi har snakket om kan du sige noget om

hvis nogen siden har undret sig over hvorfor det pressemøde forløb så mærkeligt så kunne det måske være en forklaring men i hvert fald udtalte den daværende socialdemokratiske ordfører karen hækkerup

dengang at hvis det var i strid med konventionen altså at nægte den pågældende person statsborgerskab så

konventionen laves om kort tid efter at folketinget havde drøftet det skiftede regeringsmagten jo og her står vi så nogle år senere og det er den selv samme sag der

er rejst igen jeg kan sige det meget enkelt venstres konklusion er at det er en uacceptabel situation vi har besluttet os for efter en længerevarende drøftelse at garantere at vi såfremt vi måtte komme i regering vil søge at få ændret konventionen på det her punkt og kan det ikke lade sig gøre viser det sig umuligt så vil vi også drage konsekvensen af det og udtræde af den pågældende konvention

venstres ordfører korrekt det vil være vores tilgang til det spørgsmål vi kan ikke acceptere at danmark som land

for at være til fare for rigets sikkerhed og som alligevel har fået statsborgerskab på grund af statsløsekonventionen jeg synes bare det er alvorligt jeg mener virkelig

det er alvorligt at vi i de her terrortider

for for terrorisme

med et statsborgerskab det finder jeg faktisk uhyrligt

ikke forstå det kan finde sted og

anden grund være fordi man tager konventionerne mere alvorligt end man tager hensynet til rigets sikkerhed

i det danske folketing sidder og tildeler statsborgerskab til folk som er mistænkt for noget så alvorligt som at være til fare for rigets sikkerhed

godt være man mener det kun er fire men det er fire som kunne gå hen og blive meget

at når det handler om at leve op til konventionerne

fører konventionerne til nogle situationer man finder uønskede

mig til at drage den konklusion at vi så skal opsige hele konventionen det er her jeg nok reelt er uenig med herre christian langballe og det er så fordi jeg har den grundlæggende opfattelse at danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser

konventionerne men det er rigtigt vi har også set det på andre punkter med andre konventioner at der kan opstå situationer

går ind for nej det gør det ikke på dette lille punkt

for os er det bare ikke et argument for at sige at så er det nok et bedre europa eller et bedre danmark hvis man bare

derfor kan vi ikke bare isolere os

har et statsborgerskab vi kan ikke isolere os og vende det blinde øje til ved at trække os helt ud af konventionen vi må holde fast i vores internationale forpligtelser som de er skitseret i statsløsekonventionen og så glæde os over at det kun er ganske få enkeltpersoner der kan siges at være til fare for fællesskabet i den her forbindelse

langt de fleste statsløse er født

fns konvention af nitten en og tres om begrænsning af statsløshed er desværre fortsat

den er sørgeligt relevant fordi der fortsat er rigtig mange mennesker uhyggeligt mange mennesker i verden som fødes uden

i enhedslisten ønsker vi at både danmark og alle andre lande gør alt hvad vi overhovedet kan for at begrænse det her fænomen vi synes jo målet må være at alle mennesker fødes med et statsborgerskab og at ingen ender i en situation hvor de intet sted

derfor bakker vi selvfølgelig også op om statsløsekonventionen den giver jo statsløse der er født og opvokset i danmark mulighed for at få dansk statsborgerskab på vilkår som er mere lempelige end

vi gør hvad vi kan for at de mennesker som er født i danmark og har levet hele deres liv her

at mindske antallet af statsløse mennesker i verden det kan man jo sådan set kun have sympati for for jeg tror det er rart for ethvert menneske

have et sted det har tilknytning til

ethvert menneske også rent juridisk at have et sted

rettigheder knyttet til

som man må forstå det måske er der flere anledninger fra dansk folkepartis

jo ikke kunne sige men den mere konkrete anledning er spørgsmålet hvad nu hvis der

som efterretningstjenesterne advarer imod på grund af

de kan være mistænkt for at ville begå noget imod den danske stat som vi ikke bryder os om skal de så stadig på sigt komme ind

vi mener at man skal kunne fratage folk

særlige fordele hvordan kan man så fremadrettet se på det her

kunne jeg måske godt tænke mig at man gik dybere ind i at se på hvordan

nordvesteuropæiske lande

som på andre områder at man kan have en berettiget mistanke om at danmark

statens fordel end andre nordvesteuropæiske lande gør det ved jeg jo at ministeren er interesseret i at undersøge

frem til svaret på det spørgsmål jo det kan jo være at jeg har ret i min formodning

at andre tolker det anderledes end vi gør og så kan vi jo bare efterligne de nordvesteuropæiske lande og så ligger det meste jo på den flade hånd

ikke tilfældet kunne man måske gå sammen med andre lande der har lignende problemer for det er næppe kun et dansk problem og se på om man kan få den ændret i yderste konsekvens kan man jo altid overveje om man så skal opsige en konvention men vi synes man skal prøve med de to første scenarier før vi går ind i diskussionen

at der er nogen der mener at det er ubetinget godt det håber jeg i hvert fald ikke jeg synes faktisk det er ubetinget dårligt hvis jeg nu skal skære det

meget firkantet ud og det betyder jo selvfølgelig at man må have nogle overvejelser om det fremadrettede og det er derfor

perspektiv på det her den rigtige vej at gå i forhold til

er at lægge ud med at se på hvordan gør i de andre nordvesteuropæiske lande og om der er noget vi kan lære af det

at ordføreren forholder

så mene hvis vi endelig ser på det principielle som ordføreren tager op her at det nærmest er et større problem i forhold til den europæiske union

til fn men det er måske for meget kan jeg se på formanden at

i øvrigt vi deler grundlæggende et ønske

for at udgøre en risiko for statens sikkerhed får dansk statsborgerskab

at danmark tildeler og dermed belønner udlændinge som er under mistanke for terror med et statsborgerskab et statsborgerskab er ikke noget man får det er noget man gør sig fortjent til

de skal opfylde en række rimelige og fornuftige krav

søger statsborgerskab men til trods for de her rimelige og fornuftige krav er der behov for at ændre konventionen vi kan se at konventionen er for løs og dermed for åben for fortolkning

er der ingen tvivl om at det konservative folkeparti lægger vægt på at det må og skal være den nationale lovgivning som er vigtigst

spørgsmålet for det lader ikke til at man fra den danske regerings side har forsøgt at lægge pres på at få ændret konventionen det mener vi at

regering aktivt bør søge at ændre konventionen før man tager

først er der forslagsstillernes ønske om at justitsministeriet

sikkerhedsvurdering af de pågældende personer på et tidligere tidspunkt end hvad tilfældet er i

i dag indhentes umiddelbart forud for fremsættelsen af lovforslaget om indfødsrets

i forbindelse med det orienterer justitsministeriet pet om de personer der opfylder betingelserne for at blive optaget når pets

indhentes så tæt på at lovforslaget

er det for at sikre det vi kalder en aktuel sikkerhedsvurdering af de enkelte ansøgere om muligt hvis man som forslagsstillerne ønsker det skulle indhente den sikkerhedsvurdering på et tidligere tidspunkt ville man også bede pet om at vurdere folk som under alle omstændigheder slet ikke skal være med på lovforslaget fordi de eksempelvis har begået kriminalitet inden fremsættelsen af lovforslaget jeg tror det er vigtigt at at den sikkerhedsvurdering der skal pågå

er så aktuel som overhovedet

så er der det andet spørgsmål som er det

indfødsretsspørgsmålet i det hele taget det vil være i strid med statsløsekonventionen hvis personer som i øvrigt opfylder betingelserne i konventionen udelukkes fra optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse alene med den i øvrigt i mine øjne gode begrundelse at pet vurderer at de kan være til fare for landets sikkerhed her er der altså ikke noget

er praksis jo at justitsministeriet i sådanne sager forelægger sagerne for indfødsretsudvalget uden indstilling om udelukkelse fra statsborgerskab og man gør samtidig udvalget opmærksom på de internationale forpligtelser danmark har efter konventionen derefter er det op til folketingets indfødsretsudvalg at træffe beslutning

som minister som jeg sagde det før har regeringen valgt at vi lever op til vores internationale forpligtelser og det gælder også på

ikke forstå at det ikke er en kilde til at man i hvert fald reflekterer over om det ikke kunne være muligt

undersøger statsløsekonventionen

om der ikke godt kunne laves laves nogle ændringer i det mindste

nok for mig i hvert fald foreløbig vi vil gerne helt ud af den

internationale forpligtelser vi nogle der kan ændres

er vidende om at amnesty international har skrevet til justitsministeriet den niende oktober to tusind og fjorten og endnu ikke har modtaget svar

amnesty international skal på den baggrund venligst anmode justitsministeriet om at oplyse om de relevante bestemmelser forarbejder til konventionen eller generelle fortolkningsparadigmer folkeretlige eller andre retssædvaner som fører til denne forståelse altså en forståelse af at man end ikke i tilfælde hvor der er begået en terrorhandling men hvor der endnu ikke er faldet dom

også i de helt absurde tilfælde er nødsaget til at give

behandlingen af sagen indtil der er faldet endelig dom

ikke kan få et svar efter nu syv måneder er er justitsministeriet virkelig så

konventionen korrekt når selv amnesty

i verden som vi gør i danmark høre om der kunne være forståelse for en ændring af konventionen og vi er bare blevet fejet væk

sagt at det er der ikke noget at gøre ved at det ikke kan lade sig gøre at det er for bøvlet at det er for besværligt og nu kommer ministeren så

da så åbenlyst på det her område hvor jeg som landets justitsminister har én interesse der overskygger alle andre nemlig at sikre danskernes tryghed og sikkerhed

måske er vigtigt for den videre diskussion at dem der lytter med til diskussionen får at vide at personerne jo er her her er det alene et

om de skal tildeles statsborgerskab hvis ikke de får statsborgerskabet

er de stadig væk i danmark i morgen og det vil sige at den risiko der er eksempelvis i forhold til det herre langballe rejste

statsborgerskabet eller ej det er jo holdningerne det er de mulige handlinger det er fraværet af demokratisk forståelse

at planlægge eller endog have udført terror

et spørgsmål der også interesserer os rigtig meget i venstre vi har deltaget i samråd med skiftende justitsministre vi har stillet spørgsmål

boret rigtig meget i sagen og vi har fået det svar at selv hvis en terrorist har begået en terrorhandling og pågældende er blevet dømt ved byretten

selv i sådan en situation kan vi end ikke udsætte sagsbehandlingen og vente med at tildele den pågældende statsborgerskab indtil det endeligt er fastslået i landsretten at det altså

en terrorhandling det er en

meget meget snæver tolkning af konventionen som vi har meget vanskeligt ved at forstå kan være rigtig og vi har haft drøftelser med blandt andet institut for menneskerettigheder og

fra statsborgerskab hvis de enten har begået forbrydelser mod rigets sikkerhed eller hvis de har begået

strafbare handlinger som de har fået en fængselsstraf på minimum fem år for

en og tres blandt andet

jo sket det i rigtig mange lande

fem års fængsel så vi mener i venstre at tiden må være inde til en drøftelse af konventionen

kunne opnås forståelse blandt

kontraherende stater om at ændre

ordlyden af konventionen sådan

i højere grad giver medlemsstater mulighed for at nægte at tildele statsborgerskab det er blevet afvist det blev afvist dengang morten bødskov var justitsminister det blev afvist dengang

karen hækkerup var justitsminister men nu hører jeg så

vi har en anden justitsminister efter valget som så kan få lov til at indfri de løfter som den nuværende justitsminister giver

vi kan ikke stemme for

dansk folkepartis beslutningsforslag selv om vi er helt enige i at det er meget stødende at vi er

tvunget til at give statsborgerskab til de her personer

venstre mener at har vi tiltrådt en konvention

overholder vi naturligvis konventionen vi må også acceptere at

fortolkninger som kommer fra justitsministeriet som er dem vi vi må rette os efter

vi synes det er rigtig rigtig ærgerligt at man nu har spildt

vi altså har en justitsminister her i dag der siger at den nuværende tilstand

det er dybt problematisk men man vil ikke gøre noget ved det

jo ikke det samme som at alle dem der får dansk statsborgerskab i overensstemmelse med statsløsekonventionen er i kategori

dansk statsborgerskab i medfør af statsløsekonventionen omfattede henholdsvis tre og en i de to forgangne år

bare for at sige noget om hvilket omfang problemstillingen har når socialdemokraterne ikke kan støtte det her forslag ligger det

i forlængelse af den argumentation som også herre jan e jørgensen brugte nemlig at vi har tiltrådt konventionen det betyder at vi som retssamfund er nødt til også

give statsborgerskab til en person som er født statsløs i danmark medmindre den pågældende er fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller er idømt fængselsstraf på fem år

og vi kan derfor ikke støtte dansk folkepartis

det andet forslag handler om at nægte statsborgerskab til personer der af

til at være til fare for landets sikkerhed hvad angår procedureændringer er det sfs holdning at der vil være en risiko for at bruge unødige ressourcer på at foretage sikkerhedsvurderinger af personer som i forvejen skal meddeles afslag på deres ansøgning om statsborgerskab derudover

ikke se behovet for en ændring da det allerede sikres med den nuværende fremgangsmåde i forhold til det andet

til at være til fare for statens sikkerhed gælder denne regel allerede for udlændinge som ansøger om dansk statsborgerskab reglen gælder dog imidlertid ikke for statsløse som følge af

statsløsekonventionen som der også henvises til den sag har vi lige diskuteret og sf holder fast i at vi skal efterleve statsløsekonventionen sf kan

mistænkes for at være til fare for statens sikkerhed bliver systematisk fjernet fra lovforslagene om indfødsrets meddelelse

det store flertal af indfødsretsudvalgets medlemmer stemmer hver gang for at fjerne dem og det gør de vel at mærke i blinde de kender ikke indholdet eller styrken af den mistanke som

indstiller i blind tillid til at det er det rigtige at gøre enhedslisten har i årevis kritiseret den praksis vi mener ikke at den hører hjemme i et retssamfund ifølge grundlovens § fire og fyrre

gives indfødsret ved lov lovgiverne her i landet er folketingets medlemmer og det siger vel nærmest sig selv at lovgiverne ikke skal lovgive i blinde vi skal som lovgivere kende grundlaget for de beslutninger vi træffer og det gør vi ikke i de pet sager som med mellemrum

beslutningsforslaget med den overskrift som jeg altså synes er lidt

misvisende handler om en helt særlig kategori af pet sager nemlig dem hvor ansøgeren er statsløs og født og opvokset her i danmark dermed er ansøgeren nemlig beskyttet af fns konvention om begrænsning af statsløshed fra nitten en og tres de her sager er meget sjældne forslagsstillerne skriver selv i bemærkningerne til beslutningsforslaget at der siden juni og elleve har været tre sager hvor statsløse der var under pets mistanke og som var omfattet af konventionen har fået statsborgerskab daværende integrationsminister herre søren pind forsøgte jo i juni elleve at lægge op til en debat om hvordan danmark kunne undgå at give statsborgerskab til den her type af ansøgere og den daværende regering rettede henvendelse til

fns flygtningehøjkommissariat unhcr og

danmark ifølge de konventionsmæssige forpligtelser som danmark har tilsluttet sig skal være fundet skyldig i en forbrydelse mod statens sikkerhed eller være idømt en fængselsstraf på mindst fem år før han eller hun kan nægtes statsborgerskab dermed sætter statsløsekonventionen mener jeg en passende retssikkerhedsmæssig standard

efter enhedslistens opfattelse sådan set burde gælde

der er så uheldige at være født statsløse jeg synes det er problematisk at at pet

fordi de har nogen under mistanke kan sige den her person

finder det problematisk at en person får dansk pas må pet sørge for at få

tiltalt ved en domstol så domstolen kan tage stilling til om den her person er skyldig eller ej en mistanke på et hemmeligt grundlag

beslutningsforslaget

set godt tilfredse med den retssikkerhed som konventionen

det er politiets efterretningstjeneste der de facto

der er heller ikke hvis endelig pet griber ind her

udløbsdato på så der er flere ting der skulle arbejdes grundigt med hvis man

er jo ikke fordi der ikke er problemer nok i danmark med den måde vi i tildeler statsborgerskab på

jo sådan set vigtigere at vi får set på den del af det

et rødt flertal der her i folketinget næsten uhæmmet giver statsborgerskab selv om de der får det måske ikke har en levende chance for egentlig at blive integreret så der er god grund til at se på

det kan måske bedre løses med et andet politisk flertal

der er altså god grund til at være opmærksom på at vi i danmark sådan set tildeler statsborgerskab

ikke med den her begrundelse og den lovgivning

fjernes fra et lovforslag om statsborgerskab hvis pet

på forhånd advarer mod at en given ansøger er til fare for rigets sikkerhed

statsløsekonventionen er der mere lempelige regler for statsløse personer som kun får afslag hvis de er idømt mere end fem års fængsel eller specifikt

for forbrydelser mod statens sikkerhed vi mener grundlæggende i det konservative folkeparti

er rigtig god ræson i at danmark aktivt søger at påvirke fn til at ændre konventionen om statsløshed endog udtræde af den fordi vi mener at det er urimeligt at kravene er så meget mere lempelige for statsløse men vi er også på linje med andre ordførere bekymrede over det her

jo i den foregående debat lige haft en diskussion om at grundloven

altså nedfældet at ingen udlænding kan få indfødsret uden

det er jo således en politisk beslutning hvem der får statsborgerskab i danmark

ved en mistanke om at en ansøger er til fare for rigets sikkerhed kan foranledige at behandlingen af ansøgningen afbrydes og ansøgningen helt afvises og at det således bliver en administrativ vurdering og ikke en politisk vurdering og vi mener

det er vigtigt med den politiske vurdering så vi afviser forslaget fordi vi er bekymrede for om det er grundlovsstridigt og fordi vi ønsker en politisk og ikke en administrativ stillingtagen

jeg vil til sidst til sidst blot understrege at vi jo er meget enige med dansk folkeparti i at hvis man har planer om at begå terror i danmark eller på anden vis er til fare for rigets sikkerhed

meget meget alvorligt dilemma og et alvorligt problem og så har man alligevel ikke tænkt sig at gøre noget ved det det

er mærkeligt og jeg vil sige især i de her terrortider

grotesk og ringe

gør hvad man kan for at sikre danmarks sikkerhed og danskernes sikkerhed

groteske der ligger i at en person der har begået terror

via en konvention kan få statsborgerskab

her problemstilling og hele den her debat viser jo at der er god grund til at få lavet det om det jeg så ikke kan forstå er

det bare er fordi valget nærmer sig at man

grunden til at man ikke kan stemme ja til vores beslutningsforslag det er da for dårligt jeg synes at de at de borgerlige i det her

er det for nogle skåltaler man har holdt om

kan stemme for det vi prøver at stadfæste er jo en praksis sådan at det der gælder for alle mulige andre også kommer til at gælde

der er omfattet af statsløsekonventionen jeg håber så sandelig

det så faktisk kan få lavet en ordentlig forhandling og få taget seriøst fat

undrer mig ikke de er jo konventionsfundamentalister og jeg vil sige

interessant at enhedslisten tilkendegiver at man mener at det er helt i sin orden

god debat selv om jeg havde forventet mig mere og da især af de

produktivt og målrettet som vi ønsker dansk politi skal når det handler om grænseoverskridende kriminalitet af aftalen fremgår det at vi i partierne ønsker at omdanne det retsforbehold der gælder i dag til en tilvalgsordning og det fremgår også af aftalen at der udskrives en folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet som skal afholdes senest i første kvartal to tusind og seksten

aftalen og jeg ønsker som landets justitsminister at vi kan deltage fuldt ud i europol samarbejdet dermed afviser jeg selvfølgelig også beslutningsforslaget her en eventuel parallelaftale giver ikke nogen sikkerhed for at danmark kan være fuldt ud med i europol indholdet af en parallelaftale vil jo

og det ønsker vi ikke fra regeringens side der er i øvrigt heller ikke nogen garanti for at vi kan få en parallelaftale erfaringerne taler

set deres klare sprog parallelaftaler får vi kun hvis det ikke bare er danmark men også er eu og de øvrige medlemslande der har en interesse deri det er lykkedes danmark at opnå nogle parallelaftaler men der er også

steder hvor det er blevet afvist

og forslagsstillerne henviser til at både norge island og schweiz har indgået parallelaftaler det er faktisk ikke helt sådan det forholder sig der er derimod tale om det man kalder operationelle aftaler som europol har indgået med en række tredjelande de operationelle aftaler kan ikke sidestilles med et fuldgyldigt medlemskab af europol der gives eksempelvis ikke direkte adgang til de systemer der gælder for europol og det er dem vi gerne vil have

en bekymring fra forslagsstillerne i forhold til dansk udlændingepolitik og den er der

i forhold til regeringens holdning og i øvrigt aftalepartiernes holdning er fuldstændig klar

danmark af det danske folketing og derfor ønsker vi ikke

indgå i det europæiske samarbejde på det område på nær nogle få enkelte

skal bestemmes i danmark og ikke af andre

gjorde venstre og regeringen noget sammen med socialistisk folkeparti og det konservative folkeparti i aftale om danmark i europol den tiende december sidste år aftalen

som skal erstatte undtagelsen med en

et langt bedre værktøj i bekæmpelsen af kriminalitet end en parallelaftale nogen sinde kan blive det i venstre ønsker vi at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet der findes i danmark og vi ønsker at de ansvarlige skal kunne retsforfølges og straffes meget gerne meget hårdt det kan vi med rigspolitiets egne ord kun gøre hvis vi er med i europol det danske politi er da også

en flittig bruger af europol i to tusind og tretten

konkret og grænseoverskridende efterforskningsarbejde og samme år modtog dansk politi flere end tre tusind anmodninger gennem europol men der er hele tiden brug for nye værktøjer til politiet den grænseoverskridende kriminalitet

i dag to skridt foran

indeholder den danske tilvalgsmodel altså også andre elementer end blot medlemskabet af europol det er bydende nødvendigt at danmark også deltager i de andre dele af eu samarbejdet der handler om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn indsamling af bevismateriale i grænseoverskridende straffesager og europæiske polititilhold hvis vi fortsat skal sikre et trygt

det nødvendigt at dansk politi får adgang til alle tilgængelige værktøjer ellers

så vil jeg ligesom justitsministeren slå fast at indvandrings og asylpolitikken

en del af den tilvalgsordning som vi altså anbefaler danskerne at stemme ja til forligspartierne har alle sammen vetoret og venstre ønsker at indvandrings og asylpolitikken forbliver et rent dansk anliggende som eu ikke har indflydelse på meget tydeligere end det tror

hvormed man ønsker at regeringen skal optage forhandlinger med de øvrige medlemsstater i europol for at få en parallelaftale om fortsat

at tænke at det må være svært at være dansk folkeparti i den her sag når man nærmest per automatik er imod alt der kommer fra eu fordi europol er så indlysende

fortsat skal være medlem af europol bare ikke lige på den nemme måde

man endt med at kræve at man skal indgå en parallelaftale i stedet for en tilvalgsordning

fremstille sig som dem der værner danmark mod det store slemme eu selv om man er enig i at et europæisk samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse er nødvendigt så kan man nemlig komme afsted med endnu en gang at anbefale et nej til en folkeafstemning om et europæisk samarbejde

opfinde et åbenlyst ringere alternativ til lejligheden

så den samme tendens ved folkeafstemningen om patentdomstolen hvor dansk folkeparti også skulle

lede længe for at finde et argument til at sige nej man burde måske gå lidt mindre op i sin imagepleje og så gå lidt mere op i hvad der egentlig er bedst for danmark og så tage stilling til indholdet af pakken i stedet for at se på papiret der er viklet rundtom selv hvis man ser bort fra at en parallelaftale stiller dansk politi dårligere over for den grænseoverskridende kriminalitet så tyder alt også på at det i bedste fald vil være vanskeligt at få en parallelaftale de øvrige medlemslande vil måske ikke have den store forståelse for at danmark ikke bare bruger den bedre løsning med en tilvalgsordning hvor vi selv kan bestemme og hvorfor skulle vi egentlig også deponere beslutningskompetencen om retlige og indre anliggender til de andre medlemslande i stedet for at sverige og bulgarien skal bestemme hvad danmark må være med i så ønsker venstre at det er folketinget der bestemmer

er processen for parallelaftaler blevet mere omfattende med lissabontraktaten

skal kommissionen sige ja så skal samtlige medlemslande godkende dansk deltagelse gennem rådet

skal en parallelaftale godkendes af europa parlamentet som altså notorisk er kendt for at være imod at medlemslandene får undtagelser det er op ad bakke

jo altså ikke muligt at indlede forhandlinger om en parallelaftale før aftalen om europol er endelig

har dem med det eksisterende europol det er danmark jo en del af men vi ønsker at være en del også af det nye europol selv hvis man ventede på at aftalen blev færdig så har de eksisterende danske parallelaftaler taget fire år at forhandle der lagde kommissionen endda vægt på at aftalerne kun var undtagelsesvise og midlertidige

altså mere end fire år hvor danmark potentielt

stå åben for alverdens røverbander og pædofile for at vi kan få en dårligere aftale venstre kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget lige meget om en parallelaftale er mulig eller ej

at vi selvfølgelig på et eller andet tidspunkt ville komme i den her situation omkring europol det er det ene spørgsmål

opsiges første gang forud for det folketingsvalg der skal finde sted her i to tusind og femten

ulykkelige undtagelse over for det retlige samarbejde så man udviste jo netop rettidig omhu man sørgede for at vi kunne få den i min optik meget luksuriøse ordning at vi kan sidde og vælge på menukortet hvad vi vil have og bare vælge det fra som vi ikke vil have det synes jeg ærlig talt er en god model det andet spørgsmål må jeg sige at det forstod jeg simpelt

forud for et folketingsvalg mit spørgsmål går i al sin enkelhed på om ordføreren før har oplevet at politiske aftaler er blevet opsagt

så vil jeg bare sige at det er muligt at lissabontraktaten blev indgået før ordførerens tid

lavet i forbindelse med retsforbeholdet har man jo holdt

da vi implementerede det her frygtelige retsforbehold

det kun kan ændres ved en folkeafstemning har vi jo også holdt

af de partier som har indgået den jeg er sådan set ikke bekymret over muligheden for at

slippe ud af den her aftale vi har blandet blod på at der ikke er nogen der kan indgå aftaler på asyl og udlændingeområdet uden at alle de deltagende partier er med

en af årsagerne til at man ikke gjorde det er at man jo ikke kan indlede forhandlinger om en parallelaftale til en aftale der endnu ikke eksisterer aftalen om europol er jo altså ikke på plads endnu det er derfor det nye europol ikke er trådt i kraft endnu det er derfor vi stadig væk er med i europol så vi kan ikke forhandle om en aftale der ikke findes

at der er en vis bagklogskab i mit spørgsmål

fuldstændig med vilje

er det herre jakob ellemann jensen og hans parti som ønsker at hele retsforbeholdet skal afskaffes fordi man vil deltage i europol man tager europol som gidsel så kunne vi ikke bare få bekræftet for den danske befolkning

en anden måde at gøre det her på end at afskaffe hele retsforbeholdet er det ikke korrekt at en parallelaftale

ikke sikker på at man vil finde sig i for tid og evighed

det her med at man kan begynde at forhandle om en aftale der endnu ikke findes altså det ligger jo lidt i forholdets natur at man

ikke kan forhandle om en aftale der endnu ikke eksisterer

jo ikke lade sig gøre man er jo nødt til at vide hvad det er man forhandler om inden man gør det så er det rigtigt at norge og schweiz har nogle operationelle aftaler omkring europol men det er jo netop det europol som vi er en del af i dag således som jeg også sagde det i min ordførertale

forbehold fordi vi kommer til at stå uden for europol fordi vi ikke er med i de ting der skal

sædelighedsforbrydelser mod børn og så videre det synes jeg altså oprigtigt er en vældig god idé at være med i det her handler jo ikke kun om europol europol er sådan det store dyr i åbenbaringen

en masse andre gode ting som følger med

er da ret overbevist om at hvis vi sætter os ned og taler om de her ting

fri adgang til

har gjort den erkendelse at eu samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse er vigtigt det er der grund til at rose men vi socialdemokrater ønsker at være fuldt ud medlem af europol og det er også baggrunden for at

desuden synes vi det er afgørende at danmark er en del af de retsakter der sikrer bekæmpelse af menneskehandel

børneporno og dele af den økonomiske kriminalitet og det vil jo ikke være omfattet hvis man alene tilslutter sig den del af europol må jeg ikke samtidig

henvise til at dansk politi betegner det som at miste både arme og ben hvis vi afslår muligheden for at blive en del

de øvrige samarbejder som der med tillægsaftalen lægges op til at vi bliver en del af vi skal bekæmpe kriminalitet med de bedst tænkelige midler her er tillægsaftalen det stærkeste redskab og vi socialdemokrater

forslaget om tillægsaftalen og kan derfor heller ikke støtte dansk folkepartis

den kommende folkeafstemning

at grund til at se på

de her forhold først og fremmest at det retlige samarbejde har udviklet sig fuldstændig anderledes end det man havde forestillet sig dengang derudover at der er tale om

man nu vil tilslutte sig

ud medlem af europol så det er jo den aftale vi

den her europapolitiske aftale om

at den selvfølgelig holder i al evig tid

i foråret to tusind og seksten skal sige ja eller nej til om retsforbeholdet skal

ophæves nemlig at man aldrig nogen sinde vil forlade den aftale man har lavet

nul komma nul og flertallet ville bare uden videre ophæve dem og jeg ved ikke hvad de har faktisk holdt

ved en folkeafstemning

temmelig absurd hvis man skal have en folkeafstemning hver gang man skal tilvælge et eller er jo mange forskellige forslag der kan komme op skal vi så

jo ikke sammen nogen steder og derfor synes jeg

set at der er lavet meget kraftige bindinger på det her jeg vil da egentlig sige at hvis man skulle kritisere det skulle det være fra den anden side at man ligesom giver en vetoret til

men det har man gjort og det er særdeles stærkt

med både hård jura og politiske målsætninger

en såkaldt søjle tre som det blev kaldt om et retligt samarbejde

fælleseuropæiske domstole fælleseuropæisk strafferet altså sådan

strafferetssystem politisystem som man kender det i i de enkelte nationalstater og det er slet

stadig væk de nationale retssystemer stadig væk de nationale politimyndigheder det man gør her er

et praktisk orienteret samarbejde fordi kriminaliteten er blevet grænseoverskridende og det skal så håndteres og adresseres

den bekymring

udstrækning hegnet ind til at være noget særdeles konkret som vi så skal forholde os til

sige at jeg er meget meget tryg ved

praktisk orienteret nødvendigt samarbejde om grænseoverskridende kriminalitet og grænseoverskridende sager som borgerne kan have glæde af bliver løst på en en mere fornuftig måde end

tak så

det var derfor vi skulle afskaffe retsforbeholdet

bedre hjælp til ofre for kriminalitet

bedre ret til advokater mere information til sigtede i straffesager

brugt som argumentation for at ville ophæve retsforbeholdet men når man kigger på den liste

af de her direktiver

flere ting men vi er også parate lave kompromiser

de faktiske forhold i jernindustrien der gør

partier der vil have vetoret på de der punkter og ikke ville have dem med i tilvalget der måtte vi så sige okay

skal til korsør og kan følges med en til roskilde så gør du det

om information i straffesager direktivet om ret til advokatbistand

hvis det stod til sf ville vi så afskaffe retsforbeholdet helt og holdent og fuldstændigt

de der ting som vi måske godt ville

sådan er livet altså

lad os tage den diskussion en anden dag

eu partierne fremlagde deres aftale om

om europol og partierne har i høj grad taget europol som gidsel i en stor plan

som forslagsstillerne med det her forslag har forklaret

argumenterede for lissabontraktaten har det været bekendt at europol ville overgå til et

overnationalt samarbejde eu partierne har

på den måde jo længe vidst hvad der var på vej ikke desto mindre

har man nægtet at ville arbejde for at få en parallelaftale på plads man har

forsøger man nu at skabe en eller anden form for panikstemning om at vi ryger ud af europol og at banditter og røvere strømmer ind over grænsen

man må jo sige at de eu begejstrede partiers

tilgang til det her spørgsmål virkelig ikke har været udtryk for rettidig omhu

forslagsstillerne fra dansk folkeparti faktisk meget kritiske over for europol vi har siden etableringen

forbundspoliti allerede i to tusind og to

organisationen statewatch imod at europol med hastige skridt var ved at udvikle sig væk fra et analytisk agentur som det oprindelig var tænkt som i konventionen over til et decideret undersøgende og proaktivt agentur

blandt andet pådutte medlemslandene at igangsætte nationale undersøgelser og medlemslandene er forpligtet til at udlevere alle de oplysninger som europol nu engang måtte finde nødvendige

meget symptomatisk for udviklingen i eus retlige og indre anliggender i det hele taget

for offentlig debat om hvorvidt vi vil have den form for samarbejde og i så fald hvordan det bedst skrues sammen som vi alle sammen ved

selvfølgelig tilhænger af internationalt samarbejde og det er selvfølgelig også nødvendigt for så vidt angår politiarbejdet

når vi er bekymrede for europols udvikling

skal ske på et demokratisk og retssikkerhedsmæssigt solidt

men det ændrer ikke ved at vi mener at hvis regeringen er så opsat

at være med i europol

frem for på den her måde at forsøge at snyde befolkningen

støtter enhedslisten altså beslutningsforslaget og og vil gerne opfordre regeringen til

og på den måde give befolkningen en reel mulighed

uden for og ikke sidde med ved bordet så det der sid med ved bordet argument holder altså

og ikke er oversvømmet af kriminelle og i øvrigt samarbejder med europol selv om de slet ikke er medlemmer af eu

skræmmebillede af at vi slet ikke kan være med og det bliver helt forfærdeligt også hvis det er en del af en parallelaftale hopper jeg altså ikke på derudover var herre lars barfoed meget præcis i sin gengivelse af enhedslistens holdning for så vidt angår det her beslutningsforslag vi er kritiske over for europol vi ville formentlig ikke stemme for det i sidste ende men vi mener altså at det

for en afskaffelse af et retsforbehold som i øvrigt omhandler meget meget andet end bare

at bekæmpe kriminalitet især grænseoverskridende kriminalitet og der er det så

vi indflydelse på den fortsatte udvikling af europol efter vi kom med har vi en parallelaftale ja så kan vi bare se til at de andre udvikler det og må så tilpasse os

så hvis man er bekymret for udviklingen i europol hvad jeg ikke er

skulle man jo ønske sig at vi var med og fik indflydelse i stedet for bare at stå uden for

gerne vil være med i forhandlingerne

skal man sige ja på forhånd lige meget hvad de ender med så nej jeg mener ikke at det er en løsning

bekymringerne om europol tværtimod

er det at deponere deponere

man sige den den danske selvbestemmelsesret for så vidt angår blandt andet databeskyttelse og personfølsomme oplysninger

udelukket fra andre former for samarbejde

betjente siddende i nogle af de østeuropæiske lande

forbindelsesofficerer som man kalder det til at samarbejde om konkrete menneskehandelssager det er bare for at give et eksempel på at man

i europol det er jo heller ikke sådan at tanken om at man samarbejder politimyndigheder imellem på tværs af grænser

taler med politimyndigheder i andre lande tværtimod det vi er bekymrede

eu positive eller eu konstruktive partiers side nu bliver hægtet op

medlemskab af europol jeg har ikke hørt et eneste dansk parti eller en eneste dansk politiker sige at europol samarbejdet er noget man ønsker at stå uden for alle ønsker at vi skal være med i europol jeg er også rystet

at man ikke har nogen som helst

skulle vise sig at folkeafstemningen resulterer i et nej det er under alle omstændigheder et udtryk for magtarrogance når man ikke for

har indledt forhandlingerne om sonderingerne af muligheden for at danmark fortsat kan være en del af europol selv om vi opretholder vores retsforbehold det er jo fuldstændig korrekt at først skal kommissionen sige ja

så skal parlamentet sige ja det er ikke inden for grænserne af min fantasi at forestille mig at man skulle sige nej til at danmark får en parallelaftale i forhold til europol hvilken interesse skulle noget som helst land i europa have i

en lillebitte halvø plus småøer som hedder danmark

mens de andre har et glimrende samarbejde som danmark i

i igennem rigtig mange år det

lukker øjnene for at de her sonderinger skulle have været indledt for længst

punkt to

for hvad der skulle ske hvis det bliver et nej og

som vi diskuterer her i dag nemlig at regeringen indleder forhandlinger

så må man dog i det mindste opfordre de såkaldt eu konstruktive partier til at have en plan b

gang om vi vil være med på regler der skal gælde inden for retlige og indre anliggender

vi har også klart sagt i den aftale vi har indgået hvad det er for nogle retsakter af dem der allerede er gennemført som vi vil være med på i fremtiden og hvilke vi ikke vil være med på og vi har klart og tydeligt sagt

udlændingepolitikken vil vi ikke være med til det er den faste ramme for dansk europapolitik når det gælder det retlige område som et bredt flertal står bag og som vi nu skal søge befolkningens tilslutning til i den situation ville det da være helt absurd hvis vi besluttede os til

vi indlede forhandlinger med eu om noget helt andet end det som det store flertal her i parlamentet i folketinget ønsker og som regeringen ønsker og som regeringen ønsker uanset hvilken regering tror jeg nok

rolig sige vi får efter et valg vi skal naturligvis ikke bede hele vores justitsministerium og embedsmænd i eu

til side til at begynde store forhandlinger om en parallelaftale om europol når vi har besluttet os til at det er noget helt andet vi vil nemlig at vi vil ændre retsforbeholdet til en tilvalgsordning må jeg også sige om det her med at lave en parallelaftale helt bortset fra den store usikkerhed om

er det i hvert fald i den grad at tilsidesætte nationale danske interesser at gå efter en parallelaftale en parallelaftale vil jo betyde at vi bare kan sidde på sidelinjen og acceptere det de andre finder ud af om

danmark har ingen indflydelse på det i den situation med det som vi har lagt op til med en tilvalgsordning hvor vi er med fuldstændig på lige fod med de andre lande er vi også med til at have indflydelse på udviklingen af de regler der skal gælde for europol i fremtiden for med det nye regelsæt der nu bliver

grundlag for fremtiden men vi ved jo alle sammen at der ikke er noget der er evigt i den forstand at

opstå nye udfordringer når det gælder om at bekæmpe kriminalitet og skabe bedre politisamarbejde og derfor kommer europol også til at udvikle sig det skal danmark da have indflydelse på vi skal ikke stå ved siden af og kigge på hvad de andre beslutter sig til så jeg

der er flere tungtvejende grunde til at vi

det her beslutningsforslag og koncentrerer os om den politik der er tilrettelagt af et flertal i folketinget og søger befolkningens tilslutning

der i øvrigt er nogle andre eksisterende regelsæt ud over

som vi heller ikke vil være med til så vi står

fast på at det skal der ikke røres ved

en selvstændig politik og have selvstændige danske regler

at da vi lever i et demokrati

være sådan at det altid i sidste ende vil være befolkningen som kommer til at

stilling til om det er en klog beslutning eller ej

have et politisamarbejde vi vil jo gerne fange de kriminelle det

politisamarbejder med usa og lande

vi har så bare europol som en funktion i eu

hægte det op på at vi skal fjerne retsforbeholdet

politisamarbejdet der sidder jo ikke nogen danskere uden for det her vindue som ikke vil fange kriminelle måske lige bortset fra nogle enkelte kriminelle selv

afstemning op på

at lave en skræmmekampagne uden lige og det også en af årsagerne til at vi

tid siden allerede da man indgik aftalen om at være med i lissabontraktaten og sagde ja til det et flertal her i folketinget sagde ja til det vidste man at

gik fra en mellemstatslig løsning til en overstatslig

også at ting ikke står stille i al evighed og allerede dér burde man have gjort noget ved det og sagt vi ved at vi vil have et politimæssigt samarbejde

at få løst det problem når nu

sagt ja til lissabontraktaten

burde tage det ansvar det virker også som om

hvis vi ikke er med i europol eller med i noget andet

at man skal tage dansk folkepartis løsningsforslag og

man er åbenbart meget meget overbevist om at det her retsforbehold forsvinder det håber jeg så sandelig ikke

den europapolitiske aftale der ligger mellem de fem partier

for seks dage siden af vores udenrigsminister

partiet er ikke til stede

når danmarks udenrigsminister og medlem af det radikale venstre står og siger sådan til politiken

syv dage siden det gør i hvert fald at jeg kommer i tvivl

den aftale overhovedet holder vi ved jo udmærket godt som politikere at man kan lave masser af politiske aftaler men at de ikke nødvendigvis holder i al evighed derfor skal vi naturligvis bevare vores retsforbehold

i gang med at arbejde for en parallelaftale

venstres ordfører herre jakob ellemann

må vi så se på det

at det her med at lave en parallelaftale er ganske vanskeligt det er faktisk noget der tager umenneskelig lang tid

hele europol aftalen er færdig før kan man ikke gå i gang med at snakke parallelaftale det får vi at vide

et andet forslag som som for meget kort tid siden er blevet behandlet

fordi der er nogle udvidelser vi har jo i forvejen en parallelaftale om eurodac

snarest muligt ville kunne indledes forhandlinger om en supplerende parallelaftale der giver danmark ret til også at være tilsluttet den del af retsakten

så godt samtidig med at man sad og forhandlede eurodac sige vi ved godt at det bliver udvidet vi ved godt at vi ikke er med i det hele

kunne man godt på eurodac men det kan man ikke når det drejer sig om europol og det skriger altså til himlen det synes jeg

vigtigt at vi har det politimæssige samarbejde det

vil jeg godt gentage det er vigtigt men det er også vigtigt at vi bevarer retsforbeholdet det er vigtigt at det til enhver tid er danskerne der siger hvad er det vi vil og hvad er det vi ikke vil alt andet lige

holger k nielsen da have noget ros for

jeg ærgrer mig bare over at man er gået væk fra at støtte dem for de er

fru pernille skipper der siger at på trods af de forbehold man har

rent faktisk går ind og laver en parallelaftale netop fordi man ønsker retsforbeholdet bevaret

argumenter er ganske glimrende så tak for debatten

men det overrasker mig nok heller ikke men tak for

lige vente med at forhandle med jer om det indtil vi har set om det i egentlig har sat jer for lykkes eller ikke lykkes

pia adelsteen ikke godt kan se at det i hvert fald vil være i strid med nationale danske interesser hvis vi

på den måde frivilligt accepterer

er med i europol samarbejdet men at

at bestemme hvordan det skal udvikle sig i fremtiden for vi har på forhånd sagt at vi ikke

vil bare have en parallelaftale så vi skal sidde og acceptere det de andre finder ud af det ville da være i strid med danske nationale interesser at udelukke danskerne fuldstændig fra indflydelse på

eller fra to tusind og ni hvor man gik med i lissabontraktaten den er fra sidste år

tiende december sidste år man har altså haft masser af tid

i dag og hvad der ligger til grund for

at dansk folkeparti ikke kan gennemskue

at der er en stor stor alliance mellem venstre og socialdemokratiet om det her

at den alliance er meget meget intens og tæt

garantier man kan få for at der ikke sker noget

helt og inderligt med i alt

i øvrigt er det er jeg slet ikke i tvivl om og

været dejligt at få det bekræftet her for de er så samtidig det ene parti

er en mulighed for at opsige og så så kan vi diskutere om de radikale er store eller små om de kan gøre det eller ej og

drejer sig om eu politikken men altså jeg ved ikke hvordan folketingets sammensætning ser ud om om fem år og det tror jeg heller ikke at herre holger k nielsen gør

det er bare vigtigt ligesom at finde ud af

de skulle arbejde for det her men det har de jo gjort

de ved jo udmærket godt

befolkningens hammer lige i nakken

at når der er lavet en alliance

alle partier ryster i bukserne hver gang der kan

det stærke sager det er meget stærkere sager end

det at udenrigsministeren har nogle holdninger

dansk folkeparti ikke længere støtteparti hvordan mærker du det så siger jeg det kommer an på hvad for en kasket jeg har på for hvis det

jeg overhovedet ikke mærke forskel

hvilken politik der bliver ført nede fra eu

blev indført med antiterrorpakke

borgerlig regering og der gav man

være muligt at etablere en direkte adgang for pet

oplysningerne i henhold til toldloven samarbejdet mellem pet

se hvornår det præcis er sket så det er noget vi må se nærmere på under udvalgsbehandlingen

kritisabelt hvis man har haft en praksis som ikke har været hjemlet så det må vi få undersøgt nærmere derfor

omfattet af retsplejeloven altså med dommerkendelse ikke mulighed for at indhente pnr oplysninger fra luftfartsselskaberne

så rette op på lovforslaget indebærer en ændring af toldloven så luftfartsselskaberne får pligt til

som de er i besiddelse

indebærer lovforslaget en ændring af pet loven således at skat skal videregive oplysninger om passagerer og besætninger på fly til pet hvis tjenesten vurderer

at trusselsniveauet mod danmark har ændret karakter er

naturligvis klart at vi har brug for et stærkt værn mod terror vi står i dag i en desværre

situation hvor der hersker krig og konflikt i syrien og irak

som er danske statsborgere eller personer med fast bopæl i danmark der rejser blandt andet syrien og

venstre ønsker at vi skal have et godt og sikkert værn mod terror men på den anden side skal borgerne aldrig opleve en unødvendig mistænkeliggørelse og ryge ind i et system uden at have gjort noget ud over

rejse med et fly

i de ting vi foreslår når vi diskuterer tiltag der balancerer på kanten af privatlivets fred

jeg kan i løbet af den udvalgsbehandling som kommer

første skridt i retning af det pnr register som eu arbejder med og som

udveksle de her oplysninger med pet

os også lidt over at man ikke tager de retsgarantier med blandt andet i forhold til

i eu tiltaget som bliver vedtaget i to tusind

et skridt i den rigtige retning det anerkender vi men så synes vi også

skridtet i den rigtige retning når det handler om retssikkerheden

redskab til efterretningstjenesten jeg skal dog kvittere for at man i forslaget er inde på at de bekendtgørelser der skal laves om

lovforslag skal fremsættes inden den første april

fra de partier der var i opposition det

det skal nævnes her at det er utilfredsstillende at det her lovforslag bliver fremsat så sent i folketingssamlingen og

muligt at få en ordentlig og grundig lovbehandling jeg undrer mig også lidt over at det

regeringen præsenterede i deres terrorudspil i februar måned

men det må vi se på under udvalgsbehandlingen og så vil venstre gøre sin stilling op der men jeg håber så sandelig

vi kan støtte forslaget for det indeholder en lang række nødvendige ting

konstant udvikler nye metoder og bevæger sig over grænserne skal vi naturligvis sikre at vores politi har de nødvendige kompetencer til konstant at være

og det er baggrunden for det forslag som vi diskuterer her i folketingssalen i dag lovforslaget er

venstres ordfører også sagde en udmøntning af initiativ nummer fire i regeringens

terrorbevægelser sikres forslaget giver således

adgang til de oplysninger som

som vi her diskuterer anvendelsen af vi socialdemokrater finder som sagt at det er et nyttigt redskab og vi lytter

kyniske krydsen grænser og planlægning af aktiviteter

disse oplysninger må bruges til det står altså også klart i det lovforslag som vi diskuterer at det ikke må bruges til andre formål vi har som bekendt oprettet et pet tilsyn og det er naturligt at de

beskæftiger sig med at kontrollere at dette formål overholdes vi socialdemokrater

forskellige lande bliver en stadig vigtigere del af terrorbekæmpelsen og derfor er det naturligt at man udveksler informationer om potentielt skadelige ekstremister på tværs af landenes politi for os socialdemokrater handler det her forslag først og fremmest om borgernes sikkerhed og vi kan fuldt ud stå inde for at det retssikkerhedsmæssige aspekt af det her

et meget dilemmafyldt forslag

argumenterne imod synes jeg i hvert fald handler om retssikkerhed

stregerne blev trukket lige lovlig tydeligt op

bliver problematisk når man går ind og laver masseovervågning af hele den danske befolkning som man gør her og ikke alene tager det fra flyselskaber men også over til skattevæsenet og derfra videre

fuldstændig fiskemetode til efterretningstjenesten dermed

er det jo allerede delt en række gange og det skaber da nogle retssikkerhedsmæssige bekymringer om ikke andet

det betyder alle mennesker

kan fru trine bramsen forklare mig 1 hvad de oplysninger om herre og fru jensens

for eksempel vil gennemgå alle borgere der rejser til alanya i tyrkiet for at tjekke om de er terrorister og i øvrigt lure på hvad de har med af bagage hvem de rejser med og hvad de spiser om bord på flyveren

det er særlige ruter som terrorister gør brug af

man skal analysere de her oplysninger og præcis med hvilket formål man må bruge de oplysninger og derfor er det jo netop ikke herre og fru jensen

gran canaria på på sommerferie der er tale om at det er oplysninger

jeg har forstået lovforslaget

man kan jo kalde det en form for grænsekontrol i luften

og det er da bestemt noget dansk folkeparti støtter den kritik der har været

på mulige terrorister og ikke på hvor herre og fru jensen rejser på ferie

vi er overbevist om i dansk folkeparti at pet

også en forløber for det europæiske pnr register og det er der heller ikke noget i vejen med det giver god mening

sådan et register og det er netop her at

helt uproblematisk set med vores øjne og

fem og halvfems i december og nu med dette

lovgrundlag for den her praksis

en række oplysninger som allerede bruges i dag af de danske toldere de har adgang til

og og dansk politi har også adgang til en række af oplysningerne og og nu får pet dem så også med dette forslag

vi kan bruge dem i kampen mod potentielle trusler

følge området nøje vi skal altid være opmærksomme når vi beder private firmaer om at udlevere oplysninger

område fremadrettet og vi vil selvfølgelig

forslag som europa parlamentet i øjeblikket er i gang med at behandle om om netop dette

var for vidtgående et indgreb i privatlivets fred og at det ikke nytter noget at gå enegang i danmark det var

ændret sig hvorfor er det pludselig smart at gå enegang hvorfor er det pludselig ikke et problem i forhold til privatlivets fred

bekymringer som enhedslisten rejser i salen i dag og også har rejst

europa parlamentet og det er mit håb at vi når det er vedtaget og vi forhåbentlig har fået afskaffet det danske retsforbehold så kommer til at

den del af en kommende europæisk lovgivning så det er i hvert fald et et punkt der har ændret sig det er ikke alene dansk enegang det er nogle toner som også

så får et juridisk grundlag for det som i øvrigt åbenbart er en dårlig idé altså det er jo en farlig argumentation hvad angår det fremtidige arbejde herinde hvis man skal til at stemme for en masse

fordi der så er et juridisk grundlag for at gøre det tåbelige jeg synes der mangler et helt basalt svar på fru pernille skippers første spørgsmål hvad har fået radikale venstre til at skifte holdning

arbejde for at beskytte landet jeg anerkender at der er

jeg synes også at jeg gjorde klart i min tale at

men jeg har virkelig forsøgt at bryde min hjerne med hvordan man kunne lave en alternativ model for det her og jeg synes faktisk det er svært at komme frem til

vil rejsemønstrene nok ændre sig

med sin tilslutning her og man forlader

vi synes dog også det er vigtigt at flere overvågningsredskaber ikke bare sniges igennem i folketinget i ly af terrorangrebet og uden omtanke

i sf stærkt beklage at et så vigtigt og principielt lovforslag

får en så kort behandlingstid her i folketinget det efterlader meget kort tid til grundige spørgsmål og vi skal allerede her varsle at sf ønsker en høring om forslaget

for indhentelse af data uden dommerkendelse og skal forstå hvad det drejer sig om og undersøge den kritik der er fra adskillige høringsparter vi har derfor i dag ikke en klar indstilling det er klart for os at pet naturligvis skal have de oplysninger om passagerer de har brug for

vi sådan set ikke i tvivl om men spørgsmålet er om lovforslaget skal se ud som det gør her eller om vi skal forsøge at imødegå noget af kritikken i høringssvarene og derfor er det også sfs håb at ministeren vil indgå i en dialog om lovforslaget det lykkedes nemlig

så godt med forsvarsministeren som jo desværre aldrig fik den nødvendige snak med retsudvalget om forslaget om overvågning af syrienskrigere uden

heller ikke nødvendigvis indhentet til toldkontrol men bare til pet

vurderer at det kan have betydning

er i straffeloven om blandt andet terror

give told og skatteforvaltningen oplysninger om passagerer og besætning uden en kendelse det vil sige at det bliver det generelle relevanskriterium i pet

oplysninger der kan indhentes

ikke sådan at der skal være en konkret mistanke mod en konkret person før pet får adgang til oplysningerne begrundelsen for at lade skat indhente oplysningerne og ikke pet

selv er øjensynligt at skat er i færd med at implementere et nyt it system der kan håndtere oplysningerne men det lugter altså ærlig talt mere af at man gerne vil undgå en diskussion af hvorfor retsplejelovens regler om edition og retskendelse

adgang til samme oplysninger ikke bør gælde længere

det ville nemlig indebære at man kun kunne indhente oplysninger på personer som man faktisk havde en konkret mistanke

oplysninger skat kan indhente ligesom forslaget indebærer at skatteministeren og justitsministeren kan

på hvad for nogle oplysninger der kræves udleveret så det er ikke engang helt klart hvad det er for nogle oplysninger man siger ja til

gives der også en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte slettefristerne for skats opbevaring af oplysningerne og det betyder altså at det ikke engang er afklaret hvor længe oplysningerne

der skal kunne indhentes oplysninger om for eksempel mistænkte syrienskrigere men det er jo ikke hele sandheden

om mistænkte personer som sagt bruge de muligheder der eksisterer i retsplejeloven i dag hvor politi og efterretningstjeneste kan pålægge private at udlevere oplysninger hvis der er en begrundet mistanke og de har en retskendelse fra en dommer i hånden og ja hvis det skal gå meget stærkt og det skal det jo nogle gange så kan man

hos en dommer så muligheden eksisterer

den ærlige begrundelse er nok derfor at man

kunne analysere rejsemønstrene

at man skal bruge oplysninger om ganske almindelige

uskyldige borgere som der ikke er en konkret mistanke rettet mod og det vil enhedslisten simpelt hen ikke være med til overvågning er noget man må finde sig i hvis man er mistænkt for at begå eller planlægge kriminalitet

og det vil sige friheden til at bevæge sig og kommunikere

er det i demokratier samtidig

jo også bemærkelsesværdigt

de her oplysninger tilgængelige i årevis godt nok er de så i de her

det betyder når der står at man ikke har nogen hjemmel det betyder at det er ulovligt men hvis vi bare lader som om

det ikke burde skabe et større ramaskrig så

har faktisk haft oplysningerne og alligevel har man ikke

tilfælde eller bare nogle eksempler på tilfælde

oplysningerne faktisk har haft den her

en form for dokumentation for at det er korrekt

så vil jeg til sidst sige at jeg også ligesom mange andre blev bange da der var nogle tosser der gik til angreb i paris og i københavn

mod terrorisme at det kun er os selv der kan gøre vold på rammerne

det mener jeg sådan set at det her er

hvor man ja enten går i panik eller decideret udnytter det at der er sket nogle forfærdeligheder til at få nogle forslag igennem som ellers ikke ville kunne være kommet igennem og det er ufint for

med vores demokrati og retsstat

register og så videre er et forslag som bekymrer os i liberal alliance forslaget giver mulighed for at skat får passageroplysninger om alle danskere der rejser med fly og at politiets efterretningstjeneste derefter får mulighed for

tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning straffelovens § tolv og trettende men der behøver

mistanker mod konkrete personer

at vi i liberal alliance gerne vil være med til

overvågning fra morgen til aften

som er mistænkt for at begå forbrydelser imod statens sikkerhed som vil begå terrorisme det skal der ikke herske nogen tvivl om men vi ønsker ikke at lave masseovervågning af den danske befolkning og det her er et forslag om masseovervågning det synes jeg at man skal være ærlig om det er der nogle der er mere ærlige om i dagens debat end andre men det er det det handler om så kan man selvfølgelig mene at de indskrænkninger der er i forhold til vores frihedsrettigheder er nødvendige i forhold til at garantere vores sikkerhed

nogle gange skal vægtes op imod hinanden men jeg synes stadig at vi mangler klare argumenter for at det er en god idé

været tilfælde hvor man har brugt det i danmark og jeg glæder mig til justitsministerens svar jeg kunne også godt tænke mig at få svar på hvilke angreb det er man mener der har været i danmark eller europa som enten er blevet forhindret eller kunne have været forhindret hvis man havde haft adgang til det her

kan kalde det underligt skær at de partier som har lavet en aftale om

at afskaffe retsforbeholdet til gengæld for en opt in ordning som vil gøre at vi efter al sandsynlighed hvis

danskerne imod vores ønske måtte stemme ja

en sådan folkeafstemning bliver en del af en pnr aftale på europæisk niveau nu så kort tid inden folkeafstemningen vil indføre en særlig dansk udgave hvorfor dog i alverden det det har jo også tidligere været argumentet fra mindst et af de nuværende regeringspartier

det her endelig er der problemet med at give carte blanche

til at ændre i de konkrete regler om hvad det så er der skal registreres

der kan gemmes af oplysninger om danskerne og som der kan være mulighed for at få adgang til jeg frygter at det her er et klassisk eksempel på det man kalder falsk tryghed altså noget der kan få politikere til at virke handlekraftige

reel betydning i forhold til terrorbekæmpelsen derfor er liberal alliance imod forslaget som vi stemmer nej til

sige at jeg synes at et så indgribende forslag er det bekymrende at komme med så sent i samlingen i hvert fald

forestiller sig at det ikke skal have den normale behandling men at

det går jeg også ud fra justitsministeren svarer på

kommer herop liberal alliance vil i hvert fald gerne vende sig mod

i forhold til den tidsmæssige behandling af det her forslag det er et meget voldsomt indgreb der er tale om og det skal selvfølgelig have en ordentlig

indsats og det er heller ikke nok at der

så gerne at det var flere i kampen mod terror er vi dog bekymrede for om der er partier der har lyst til at gå så langt i den her kamp at de principper man ønsker at beskytte

er vigtig for os konservative og derfor er vi heller ikke begejstrede for at de her oplysninger skal udleveres uden dommerkendelse

endte forhandlingen med at forsvarsministeren måtte give sig og sikre at

det kunne vi godt tænke os dog med den tilføjelse

kan være situationer hvor man har brug for øjeblikkelig at rekvirere

og at det derfor kan være nødvendigt at handle først og indhente dommerkendelsen efterfølgende det burde heller ikke være noget problem dertil kommer så at lovforslaget jo er en ændring af toldloven og det kom lidt som en overraskelse i hvert fald for mig som ordfører jeg kunne så

at man tidligere har haft den praksis men at der ikke var hjemmel til den nu ønsker man så en gentagelse af den her praksis det som også hedder en via skat løsning

fordi jeg som god konservativ synes at skatten skal sættes ned men også fordi der jo ikke går en

at vi hører om nye sager hvor skat tiltvinger sig adgang til privat ejendom eller begår andre overgreb mod sagesløse borgere og lad

ikke er overvældende og mon ikke også det har noget at gøre med at skat har opført sig som en stat i staten derfor kan vi godt være bekymrede

skeptiske ved at lave en via skat løsning hvor informationerne først tilgår skat

direkte at forslaget vil indebære at skat får en hjemmel til at modtage og videregive oplysninger om de her passagerer

og der må vi bare holde fast i at det jo er kampen mod terror som forslaget er møntet på og ikke kampen mod smugling vi kan også læse i de høringssvar som er afgivet at vi ikke er de eneste der har de bekymringer

en del spørgsmål vedrørende det her lovforslag

hvad angår det lovforslag vi har foran os her der bliver

at pnr oplysninger

et eksempel som jeg tror at de fleste ordførere er bekendt med nemlig den terrorsag som populært bliver kaldt glasvejsagen

indledt på baggrund af pnr oplysninger der sker det i sagen at

bliver bekendt med forlydender om at en af de senere dømte var på vej fra pakistan til danmark

pnr oplysninger med henblik på at få fastlagt den pågældendes rejserute og nærmere ankomsttidspunkt i forbindelse med at personen ankommer til danmark foretager pet

en hemmelig ransagning af den pågældendes bagage

gerne gøre folketinget opmærksom på at pet vurderer at en af de største sikkerhedstrusler mod danmark er

tilstedeværelsen af hjemvendte

og det er klart at rejsemønstre i forbindelse med netop dem er af utrolig stor relevans for pet

og lad mig også dermed allerede nu svare fru pernille skipper

ikke danskernes ønske om at komme ned under solens

afdække rejsemønstre for personer

rette balance i vores terrorlovgivning jeg er ikke på nogen som helst måde bekymret for forslaget her det er en velkendt arbejdsmetode

allerede i indeværende år selv om diskussionerne herom har taget

igen fra min side at få understreget at terrorismen er grænseoverskridende i sin karakter vi har en særlig udfordring

er en del rejseaktivitet i

nogle af de mere ekstreme miljøer i og uden for danmark derfor har

de pågældende personers rejsemønstre og det er sådan set det

handler om det er selvfølgelig også vigtigt for mig

kun skal have adgang til de oplysninger som

har behov for lovforslaget er derfor udformet sådan at oplysningerne opbevares og håndteres på en forsvarlig måde og

reglerne i persondataloven forvaltningsloven og pet loven og det er også vigtigt for mig at sige at tilsynet med efterretningstjenesterne selvfølgelig vil kunne kontrollere at pet

alt takker jeg for den opbakning der er jeg forventer også at de partier der tidligere har erklæret sig villige til

være en del af kampen mod terror selvfølgelig ender med at bakke forslaget her

det andet jeg synes er urimeligt i ministerens tale er at dele folk op i om de tager kampen mod terror alvorligt

vi har masser af gode forslag som jeg er sikker på at regeringen er imod og

jo så sige at ministeren ikke tager kampen mod terror alvorligt fordi man vil stemme for vores forslag jeg synes ikke det er en rimelig måde at diskutere det på når det vi prøver på er at få en balance imellem det at man skal sikre og det at der skal være nogle frihedsrettigheder

men jeg kunne bare godt tænke mig at man tog det lidt mere seriøst og derfor har jeg også tænkt mig at vi vi enten i et samråd eller skriftligt må gå lidt mere ind i hvad

at vi får en afklaring af hvordan og hvorledes det foregik dér

i den vestlige del af europa men vi har også en stor udfordring i forhold til folk der rejser ud herfra eventuelt opnår færdigheder som kan omsættes på utrolig skadelig vis når de kommer tilbage eller folk der har et ønske om

kommer hertil og derfor er min interesse som landets justitsminister at vi har så mange redskaber tilgængelige som overhovedet muligt og

at vi ikke får det på et mere sagligt niveau hvor vi tager udgangspunkt i hvad af fordele og ulemper ved tingene

have en kamp imod terrorisme hvor vi samtidig gør det på retssikkerhedens grund og regeringen var også meget sikker i forhold til hele spørgsmålet om danskere i udlandet men gav sig

overvågning af dem så det kunne jo være at regeringen også her var villig til at gå i dialog

afgørende når vi taler bekæmpelse af terror og det er jo nok et af de områder hvor flest dilemmaer vil vise sig i de kommende år nemlig vores ønske om på den ene side effektivt at kunne modvirke forebygge og bekæmpe terror og på den anden side fortsætte med at være et åbent tillidsfuldt og frit

når det handler om indhentning af pnr oplysninger mener jeg bare vi er på fuldstændig sikker grund hvad

tilsyneladende siger jeg end at lade gerningsmanden for terrorattentatet blive løsladt og orientere københavns politi

man har masser af redskaber i redskabskassen så derfor er den her diskussion om terror jo

et spørgsmål om hvilke redskaber vi giver her i folketingssalen men også

redskab siden to tusind og seks som man så ikke har brugt på rigtig vis det er

om folk der rejser ud af danmark

gerne have adgang til deres oplysninger hvem de rejser sammen med hvornår de tager af sted deres kreditkortoplysninger hvor meget bagage

mig at høre ministeren om det næste forslag og om det ikke ligesom

og et meget afgørende redskab skal være at alle togpassagerers oplysninger vægten af deres bagage hvem de rejser sammen med deres kreditkortoplysninger og så

og når vi har indsamlet

oplysninger svarende til dem man indhenter fra flypassagererne hvad så med dem der kører ud af danmark skal de også registrere alle de her oplysninger så man kan indsamle dem og sørge for at have et

vi så ikke også have alle de oplysninger for så vidt angår dem der rejser ud af danmark med tog og vel at mærke kan tage fra hamborg til syrien dem der rejser ud af danmark med bil kan køre ned gennem europa og køre ind i tyrkiet og videre til syrien hvorfor skal vi ikke

man står og gør sig lidt munter over det jeg vil da ikke afvise at der kan være behov for at man også

afdækker og afsøger oplysninger om andre typer rejsende det må afhænge af om pet vurderer at der er et behov derfor men når vi nu

klogest og og rigtigst som begrundelse for beslutningsforslaget her henvises der til vejdirektoratets forsøg med hastighedsdifferentiering og forhøjelse

jeg mener ikke vi er i en situation hvor de forsøg

resultat den endelige rapport forventes først i løbet af to tusind og femten og derfor er det endnu ikke muligt at

hvorvidt de højere hastighedsgrænser har ført til færre eller flere ulykker på de udvalgte strækninger hvis det nu viser sig at man på nogle strækninger godt kan hæve

vil vi som udgangspunkt også være positivt indstillet

men jeg synes vi skal tage tingene i den rigtige

for eksempel hvor der er et uoverskueligt vejkryds og lignende det her forslag er vi meget positivt indstillet over for i venstre vi mener at det vil styrke trafikmoralen og respekten for fartgrænserne hvis man sørger for at fartgrænserne fremover bliver mere forståelige og logiske og derfor vil det i sidste ende også gavne trafiksikkerheden fordi vi netop får den der respekt for fartgrænserne der er ingen tvivl om at rigtig mange bilister har svært ved at respektere den nuværende generelle fartgrænse for landeveje på firs kilometer

mange steder i landet har vi lange lige overskuelige landeveje

til at træde en lille smule for speederen det har man i hvert fald hørt om

man overtræder hastighedsgrænsen på de firs kilometer

derfor er det på tide at vi ser på fartgrænserne med friske øjne

dansk folkeparti de konservative

fremsat beslutningsforslag b en hundrede og en og tredive hvori vi blandt andet også lægger op til at den generelle

led i en samlet pakke vi kalder fart med fornuft vi lægger også op til at fartgrænsen på motortrafikveje hæves til hundrede

hundrede koncept nemlig campingvogne trailere og mobile homes må køre hundrede kilometer

for at få bedre flow i trafikken til gavn for trafiksikkerheden endelig lægger vi også op til at flere motorvejsstrækninger får en fartgrænse på en hundrede og tredive kilometer

motorvejsstrækningen fra det nordlige aarhus ud mod djursland hvor man kun må køre en hundrede og ti

er en meget sikker og overskuelig motorvej og sådan er der en række steder så alt i alt er det her et rigtig godt forslag som vi varmt kan støtte fra

også et af elementerne i det samlede beslutningsforslag vi

vi socialdemokrater skeptiske over for at hæve

uden et solidt vidensgrundlag om effekterne

på udvalgte områder eller for udvalgte køretøjer og det er også baggrunden for at vi har hævet netop fartmulighederne for busser og især

på landevejene uden et solidt vidensgrundlag

vi ved hvad konsekvenserne vil være vil vi ikke være med til på den baggrund kan jeg også starte med at meddele at vi ikke kan støtte forslaget her i dag

i år to tusind og tyve hundrede dræbte i trafikken om året i år

godt på vej de seneste år er det lykkedes at nedbringe antallet af trafikdræbte fra over fire hundrede

endnu længere nederst endnu flere familier skal skånes for den tragiske oplevelse det er at miste en man holder af i trafikken

bilisterne til at overholde farthastighederne ikke mindst på landevejene hvor vi altså kan se at der er utrolig

grundlag for at hæve fartgrænserne på de

strækninger og en saglig argumentation for at det vil betyde færre og ikke

føre til flere trafikdræbte det er min klare opfattelse at det modsatte

man får mere respekt for fartgrænserne og det

afspejler sig i den generelle adfærd ude

at tage udgangspunkt i vi socialdemokrater

det betyder for familier og pårørende til dem der bliver dræbt i trafikken hvert eneste liv der mistes i trafikken er et for meget

til trafiksikkerheden men det sidste er

følger vi radikale selvfølgelig også udviklingen

køretøjer forsøg og så videre

på visse sikre landevejsstrækninger der kører nogle forsøg med det i øjeblikket som er ved at blive afsluttet og dem glæder vi os selvfølgelig til at se nærmere på

arbejde videre med de kommende år men det skal som sagt

trafiksikkerhedsbriller

op på samtlige landevejsstrækninger

rådet for sikker trafik har anbefalet at man fortsætter med en grænse på firs kilometer

justerer derefter og ser på om det er forsvarligt at hæve eller

at følge så samlet set er der egentlig nogle udmærkede takter i

det skal dansk folkeparti have tak for vi vil gerne være med til at se på om man kan øge

time på visse landeveje men vi kan ikke stemme

for at det skulle være den generelle hastighedsgrænse

har vi et flertal i folketinget til glæde og gavn

man har været til en kammeratlig samtale eller et

er en god idé at hæve den generelle grænse man kan godt kigge på visse sikre strækninger de strækninger hvor der er en lav ulykkesfrekvens de strækninger hvor

ikke er grøfter og hvor der er autoværn og lignende som kan være med til at sikre

det er vi forhåbentlig enige om bare så vi kan få det her spøgelse

om at det skulle betyde mange flere dræbte

punkt der betyder rigtig rigtig meget for os og

der har vi nok været lidt for hurtige og derfor trak vi i land efterfølgende det er en klokkeklar erkendelse fra os

i forhold til tallene at jeg tror at herre kim christiansen

har ret i at mange af dødsulykkerne sker ved lidt højere

så vi er også åbne over for at se på om vi kan hæve

også fru trine bramsen sige faglig dokumentation og det er jo godt med eksperter men det er også nogle gange sådan at hvis man trækker den ene skuffe ud får man et svar fra nogle eksperter og

kombinere den slags råd med sund fornuft

mikkelsen gør det ikke indtryk at i vores naboland tyskland

en generel fartgrænse på landeveje på hundrede

er faktisk marginalt færre trafikdræbte

af dem hvilke tiltag der måtte gavne og hvilke tiltag der måtte svække den danske trafiksikkerhed men det gør da indtryk det gør det da

vi vil ikke være afvisende over for det på visse strækninger

alle steder vi vil hellere sætte den op på

sætte den op alle steder og så sætte den ned nogle steder

om vi kan hæve den på en række strækninger der er sikre

er en lav ulykkesfrekvens og så videre det kan vi relativt nemt

der findes gode statistikker for den slags og der findes gode fakta om

er autoværn og så videre det er vi åbne over for at kigge på men generelt at hæve

kan sætte farten op og skal sætte ned andre steder

skal vi nå et langt lavere mål for maksimum

på vore veje

delmængde af et andet beslutningsforslag som liberal alliance er medforslagsstiller på og derfor ville det vel vække stor opmærksomhed og forundring hvis jeg nu meddelte at vi var imod dette forslag vi er selvfølgelig for da vi jo altså selv har

vi synes også godt at man kunne tage en drøftelse af om man på udvalgte motorvejsstrækninger kunne hæve hastigheden i forhold til hvad man kan køre i dag jeg ved godt at det er ud over hvad der ligger i forslaget

i de drøftelser når der engang måtte være et andet flertal det kan man jo håbe på

at reducere antallet af ulykker og skabe en forbedret trafiksikkerhed det byder vi velkommen for

er det vigtigt at reducere antallet af trafikdrab og voldsomme ulykker og jeg må også tilføje at vi

sidste år sidste vinter var der to unge piger som blev trafikdræbt ved vejle jeg tror at de fleste retsordførere

fik et brev fra forældrene og det er et af de breve som er rigtig svære at få for hvad skriver man til en far der har mistet sin datter og som afventer en retssag hvor gerningsmanden ikke engang får en fængselsstraf men kun

er ikke noget godt svar til den far

på proportionaliteten i strafniveauet rådet for sikker trafik har tidligere udtalt sig positivt om at sætte fartgrænsen op til

og at man ville kunne undgå dem som man ofte kalder søndagsbilister som er direkte farlige i trafikken fordi de kører så langsomt

er vigtigt en dræbt på landevejen er en for meget

går på kompromis med trafiksikkerheden

helt andre hastigheder vi taler om

kan få gravet frem så har vi været inde

en anden gang vil jeg oplyse

lidt statistik om motorvejene i to tusind og ti var der fem og tyve der blev slået ihjel på motorvejene så hævede man hastigheden og

vil sige noget til socialdemokratiets ordfører

jo mange forhold der gør sig gældende i tyskland som måske ikke er helt lette at overføre til danmark og til en øde jysk landevej

man skal være lidt varsom med det her tror jeg meget

trods alt er meget positive

at df bare vil hæve hastigheden generelt på alle landeveje til halvfems kilometer

skiltning og så kører vi bare halvfems kilometer

tid se unge glade mennesker med hvide huer

en gammel og meget festlig tradition det tror jeg alle danskere er enige om og jeg husker det selv meget tydeligt

det er faktisk ganske mange år siden alt for

og venstres holdning nu

er fundet en løsning så dette års studenter kan komme ud og fejre huerne jeg vil sige at venstre agter at presse på ikke

det spørgsmål der handler om at eu stiller krav om visse kontrolapparater i veteranlastbiler men i dag er der

kun fire ungdomsuddannelser der kan søge om tilladelse til studenterkørsel

de seneste år været en debat hver sommer

festivitas kun er forbeholdt netop disse ungdomsuddannelser og

tror jeg det handler om at reglerne bunder i tradition mere end i sund fornuft derfor

her beslutningsforslag om at udvide reglerne sådan

ungdomsuddannelser også kan søge om at køre studenterkørsel konkret foreslås det at alle en hundrede og fjorten boglige og faglige ungdomsuddannelser skal kunne køre studenterkørsel

det synes vi som sagt i venstre lyder meget fornuftigt og derfor

kan vi støtte forslaget som det ligger

et snit et eller andet sted og også

nu bliver givet men at fjerne den principielle barriere for at andre end de fire uddannelser der er godkendt i

synes vi er yderst fornuftigt vi da rigtig rigtig glade for at ministeren også støtter det så er

bredt flertal i folketinget så tillykke til dansk folkeparti med

når de kører forbi besøgene rundt

er en hyggelig og dansk tradition og selv om

skal vi samtidig også passe på traditionen

sådan med traditioner som med så meget andet

det er baggrunden for det forslag som vi diskuterer her i dag for selvfølgelig skal andre end røde og blå studerende have lov til at køre

lastbil og fejre deres ungdomsuddannelse når de er færdige

uanset om de er erhvervsskoleuddannede eller om de har taget en gymnasial uddannelse

med de ord skal jeg meddele fra lastbilen eller fra talerstolen

noget uddannelsessnobberi og det har jeg aldrig

det her gode forslag fra dansk folkeparti jeg tror at vi

slutter lige præcis i sommerperioden hvor vi i dag er vant til at se studenterkørsel

vi kan finde hinanden om det overordnede princip om at det ikke kun skal være

de røde og blå huer der har lov til at

køre studenterkørsel kan vi varmt bakke op om

dyt fra diverse biler vi støtter det her forslag og det gør vi fordi alle som ønsker et opgør med uddannelsessnobberi bør støtte sådan et forslag reglerne for hvem der må køre studenterkørsel er jo fra en tid hvor gymnasiet var finere og hvor gymnasiet var prægtigere end andre uddannelser og den tankegang er forældet

endnu flere unge får en ungdomsuddannelse

klokkeklart signal til de unge i dag

inde på at det godt kan være at det skal hedde noget andet end studenterkørsel

det er jo ikke studenterkørsel når eksempelvis elever på erhvervsskolerne ønsker at fejre deres afslutning af eksamen

sådan studenter i ordets smalle forstand men de bliver færdige med deres uddannelse og det synes vi de skal

i den her sammenhæng at

var til et møde på vestfyns gymnasium hvor

ikke noget godt svar alle de andre klasser måtte men hun måtte ikke hun gik oven

lade sig gøre efterfølgende

at undersøge sagen og spurgte ind til det herinde

og det vil jeg da bare

den organiserede kriminalitet den organiserede kriminalitet er

konsekvenserne af deres handlinger er enorme

for de direkte ofre men også

al deres handling undergraver vores demokratiske samfund

regeringen har jo løftet indsatsen mod rocker bande

højeste niveau nogen sinde vi er på rette vej men jeg afviser bestemt ikke at vi skal videre og at

en række nye redskaber i brug nogle af dem kender vi ikke helt effekterne

også om at styrke samarbejdet mellem myndighederne så her tror jeg sådan set godt vi kan finde hinanden derudover har vi jo nedsat et udvalg der skal se på rockerborgene som er

jeg vil gøre hvad jeg overhovedet kan inden for grundlovens rammer

samfundsskadelig i al sin karakter

ikke nogen gode ideer det er selvfølgelig vigtigt for mig at som indledning til diskussionen at

regeringen helt principielt besluttet

gøre det jeg har igangsat en række

og som det også er forslagsstillerne bekendt er vi i gang med at se på hele antiradikaliseringsarbejdet og en udløber af det kan jo også være at forbedre de exitprogrammer

vi kan ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger men jeg synes

har vi gjort livet sværere for rockere og bandemedlemmer ikke mindst med den store rocker og bandepakke der trådte i kraft sidste år resultaterne taler deres tydelige sprog antallet af konflikter er faldet men det betyder på ingen måde at vi socialdemokrater læner os tilbage kampen mod rockerne og banderne fortsætter vi nægter nemlig at acceptere deres kriminelle aktiviteter vi nægter at acceptere at de skaber frygt og utryghed og derfor er vi også fuldstændig enige med forslagsstillerne i at vi hele tiden skal være på forkant

redskaber der gør livet sværere for disse samfundsskadelige mennesker

vi på ingen måde uenige det har vi aldrig været og det bliver vi heller ikke det forslag som forslagsstillerne kommer med her i dag er en genfremsættelse af et tidligere

det som nævnt ikke fordi vi er uenige i at der skal sættes hårdt mod hårdt i kampen mod rockere og bandemedlemmer det handler om at

en række af forslagene allerede er under afsøgning for en løsning det gælder eksempelvis forhold

omkring prøveløsladelse som straffelovrådet er blevet bedt om at se på den chikanerende adfærd mod

samarbejdet mellem myndigheder er der allerede mulighed

af myndighederne som vi ikke finder hensigtsmæssig det gælder eksempelvis

retternes pligt til altid at hastebehandle

i øvrigt noget der allerede bruges i dag i hovedparten af de sager som vi taler om

startede med at sige nemlig at vi socialdemokrater under ingen omstændigheder holder hånden under rockerne og bandemedlemmerne derimod vil vi have skovlen under dem og det var også baggrunden for vores rocker og bandepakke som vi vedtog sidste år

i samme omgang sige at vi på ingen måde afviser at der kommer

har tilvejebragt og har undervejs det her er en problemstilling som vi som folketing på tværs af partier skal følge tæt

meddele at vi vil bekæmpe rockerne og banderne men ikke

støtte forslaget som vi diskuterer

enkelt mødes med mere konsekvens i retssystemet det skal være med hurtig domsafsigelse så hammeren falder med det samme strengere straffe ingen strafrabat og prøveløsladelser strammere udvisningsregler og hårdere kurs over for våbenbesiddelse det er nogle af de nødvendige tiltag som oppositionspartierne har præsenteret her i dag og det undrer mig såre at regeringen ikke fuldt ud kan bakke op om disse tiltag hvorfor rykker man ikke i forhold til rocker og bandekriminalitet så sent som i går oplevede vi to episoder om eftermiddagen blev en patruljevogn

overdænget med sten af en større gruppe mænd som efterfølgende søgte tilflugt i islamisk trossamfunds moské på dortheavej og senere samme dag var der et skudopgør i mjølnerparken som menes at være banderelateret så vores forslag kunne desværre ikke være mere relevant nu er det ikke terrorindsatsen vi taler om i dag men episoder som dem vi oplevede i går

minder én om behovet for at øge indsatsen i det farlige krydsfelt mellem bandekriminalitet og radikaliserede islamister dette øger blot erkendelsen af behovet for at vi sikrer at de forskellige relevante myndigheder bliver bedre til at samarbejde koordinere indsatsen og udveksle informationer hurtigt og effektivt det gælder i forhold til terror og radikalisering det gælder i forhold til rocker og bandekriminalitet og det gælder så sandelig også i krydsfeltet mellem disse to

straffelovens § en og firs a sådan at al bande og rockerkriminalitet giver dobbelt straf kunne vi godt tænke os at høre hvorfor regeringen ikke kan bakke op om

vil bede ministeren forklare hvilken type bande og rockerkriminalitet hun mener ikke skal kunne udløse dobbelt straf og hvorfor

vi hvorfor skal rockere og bandemedlemmer have strafrabat dansk folkeparti er

at det er helt meningsløst at

det er svært at se rimeligheden i det vi bliver også nødt til at se på vores exitprogram virker det godt nok

ikke sikker på for når man læser at en afhoppet rocker har ventet i fjorten måneder på at komme med

er der noget der tyder på at der måske er behov for en mere grundig gennemgang af exitprogrammet

indleder med at takke for den bandepakke som regeringen har vedtaget med et bredt flertal i folketinget sidste år det ser man ikke så tit

jeg tror at alle partier er meget optaget af konflikten mellem rocker og bandegrupperinger det gælder naturligvis også

rekruttering til de her miljøer

om vi kan ramme de aktive

og frem for alt er vi med på at blive bedre til at få aktive medlemmer ud af grupperingerne gennem exitstrategier som nævnt vedtog vi en bandepakke med en række gode tiltag for cirka et

år siden den støttede vi

så færdige for tid og evighed

at se på det her område kunne man jo spørge og det mener jeg så ikke

jeg mener vi løbende skal se på området og jeg

spil på et tidspunkt men den samlede pakke kan vi fra radikal side ikke ikke bakke op om det

forskellige årsager nogle af elementerne mener jeg faktisk at vi har reageret på allerede og dermed

andre af elementerne er vi allerede i gang med at få undersøgt nærmere eller

hastebehandling vi er jo ikke uenige om at sagsbehandlingstiden i banderelaterede sager gerne måtte falde men hvis vi skubber dem frem

jeg heldigvis hørt rygter om at justitsministeren er er optaget af i øjeblikket og arbejder på så for at opsummere vi radikale

ind over for rockere og bandemedlemmer når de ikke kan følge samfundets normer de begår hård kriminalitet de sætter ofte almindelige menneskers liv på spil

derfor er strafskærpelse et centralt redskab til at fjerne den hårde kerne af kriminelle fra gaderne men straf kan ikke stå alene det er også helt afgørende at der er nogle forebyggende indsatser så færre især unge bliver trukket ind i de her miljøer det er også helt afgørende at vi har de rette instanser til at hjælpe med at få de motiverede ud af de her rocker og bandemiljøer

centralt med en stærk exitstrategi der bidrager til at få de her mennesker på rette spor igen hvis de oprigtigt ønsker det den samlede rocker og bandepakke indeholder efter vores mening alle disse elementer

en god balance imellem hårde og bløde tiltag hvis disse tiltag som beslutningsforslaget lægger op til bliver indført vil denne balance blive sat over styr med for hårde tiltag forslagsstillerne foreslår blandt andet en ændring af straffelovens § en og firs a så al banderelateret kriminalitet altid giver dobbelt straf

mulighed for absolut kumulation ved udmålingen af straf for rocker og banderelateret kriminalitet vi skal slå hårdt ned på rocker og

al rocker og banderelateret kriminalitet ligefrem skal give dobbelt så hårde straffe i enhver situation § en og firs a omfatter

en række meget grove forbrydelser der typisk vil indgå i banderelaterede konflikter hvor der anvendes skydevåben

kan vi ikke støtte at det skal omfatte al rocker og banderelateret kriminalitet hvad angår forslaget om at indføre absolut kumulation i disse sager synes vi at man skal følge straffelovrådet som netop undersøgte dette de konkluderede at der ikke er grundlag for at ændre de gældende regler

er jo i virkeligheden grupperinger som mentalt har sat sig uden for det samfundsfællesskab

derfor har vi også nogle gange problemer med at håndtere den kriminalitet

de begår for med almindelige kriminelle hvis man ellers kan bruge sådan et udtryk forholder det sig

at man kan have et håb om at de kan komme på rette spor forholdsvis

fordi de er en del af samfundet men her er der tale om folk

frivilligt har ekskluderet sig selv og som arbejder imod samfundet det er rigtigt at regeringen har gjort

fra liberal alliances side men vi mener

hvert andet år lapper lidt på indsatsen

de her kriminelle grupperinger vi skal sørge for

sat en kraftigere stopper for deres aktiviteter jeg undrer mig altid når der er de såkaldte store rockersager ved domstolene

og alder og tænker hvordan i alverden kan de så nogen sinde være kommet ud igen

de har begået det er sådan set

sørge for at de kommer væk fra gaderne at de ikke virker som forbilleder for unge mennesker at det bliver fuldstændig tydeligt for enhver at en indgang i en rockergruppe eller en bande er en indgang til mange mange mange år i fængsel

en af de ledende kræfter fra los angeles politi fortalte os

give svaret på hvad man skulle gøre men det vigtigste var at vi gjorde noget nu for hvis vi nogen sinde kom dertil hvor de

gøre noget nu

godt regne ud at der ikke bliver flertal for det her beslutningsforslag i dag men jeg synes det er vigtigt

vi ønsker at gennemføre på rocker bande området hvis vi får flertal ved et folketingsvalg og jeg er meget begejstret for at man åbner op for muligheden for absolut kumulation ved udmålingen af straf for rocker

altså et opgør med de strafrabatter vi har i det danske samfund står det til liberal alliance er det jo et princip

en langt større del af straffeloven

absolut kumulation men dog med et loft

i dag bliver der givet for mange rabatter og det er hovedårsagen til at mange af de mest forhærdede forbrydere desværre i perioder går frit rundt i det danske samfund og begår ny kriminalitet og skaber utryghed for ganske

er jo kun sådan nogle lidt løse tilkendegivelser der kommer fra regeringen og det er

i forhold til at ville agere i mandags

besøg i nyborg statsfængsel og her har bandidos en hel afdeling for selv de bliver isoleret og de har ingen omgang med andre indsatte både fordi de ikke skal kunne rekruttere nye men også for at de ikke skal kunne være voldelige eller endda forsøge at slå rivaliserende bandemedlemmer ihjel i fængslerne har man erkendt at det er en særlig gruppe som kræver særlige forhold og det burde folketinget også erkende i højere grad vi ønsker klart at signalere at det er fuldkommen uacceptabelt at begå bandekriminalitet bandekriminalitet gør alle utrygge ikke bare i udsatte boligområder men også i helt almindelige villakvarterer og på gaden vi har set indvandrerbandemedlemmer storme akutmodtagelser kaste sten mod politi og brandvæsen og kontrollere hele bydele vi har set rockere der slår hinanden ihjel og som har klubhuse klos op og ned ad helt almindelig bebyggelse som sælger stoffer i nærheden af skoler og som står for en stor del af den organiserede kriminalitet i den kriminelle underverden

hårdt med hårdt når banderne skaber utryghed og sætter andre menneskers liv på spil

vil vi møde dem med hård konsekvens derfor ønsker vi også at folketinget vedtager en

ud som vi særlig finder vigtige

ja vi ønsker at § en og firs a altid bliver anvendt

har baggrund i et gensidigt opgør som foregår mellem grupper af personer

vurderes at foregå i et gensidigt opgør

mellem personer af grupper og derfor ønsker vi at paragraffen altid bliver anvendt

al capone metoderne metoderne er kendte vi ved de virker og vi ønsker at bruge det hårde redskab hvor vi rammer

det gør ondt nemlig i deres formuer biler smykker våben og andre værdier konfiskeres på stedet og det undersøges hurtigt og effektivt om de snyder med sociale ydelser vi ønsker også

for prøveløsladelse fordi vi ønsker

særligt signal bandemedlemmer og rockere skal afsone den fulde straf og der skal ikke være nogen strafrabat at få og ligesom bandidos sad spærret inde for sig selv i nyborg statsfængsel ønsker vi at signalere alvoren i den forbrydelse der bliver begået

man jo have håbet at det gjorde indtryk at omar el hussein var en såkaldt cross over nemlig fra

kunne en hård bandepakke have gjort en forskel hvis altså folketinget havde haft en hårdere linje vi ved det jo ikke men det kunne være at han havde forladt bandemiljøet inden han blev ekstremt radikaliseret af gode grunde kan vi ikke vide det men der skal blot sidde én potentiel omar i fængslerne lige nu

et spørgsmål som vi i den borgerlige blok har valgt at

fordi danmark lider og det gør vi sådan set stadig væk i dag under

så meget pressedækning på det som der var for en eller to år siden men almindelige menneskers liv og helbred bliver bragt i fare når der skydes i gaderne som vi så så sent som

to politibetjente måtte affyre

omtalt ret meget i hvert fald men men det er egentlig ganske sigende at det er noget

nu åbenbart accepterer som hverdag i københavn forretninger afpresses eller tvinges til at lukke der er sågar eksempler på at skolebørn må beskyttes mod bandemedlemmer man må hyre professionelle vagter i venstre

danmark ikke sådan skal danmark ikke være og vi frygter at den bandekonflikt som vi har set udspille sig offensivt for et par år siden og

ikke blot er en midlertidig opblussen men udtryk for et helt nyt kriminalitetsmønster hvor bandemedlemmer bliver mere rå og hensynsløse det illustreres

vi ser det ved at der er et stigende antal medlemmer af rockerbanderne og det er naturligvis en udvikling som er helt uacceptabel vi ønsker ikke at se til mens bander bandevagter og andre får lov til at kontrollere hele byområder man kan jo desværre bare tage ud i egne af udkanten af københavns kommune man

ud til mjølnerparken hvor den formodede gerningsmand fra terrorattentatet kom fra og man se at der er bandevagter

bandemedlemmer der patruljerer og ikke politiet fra politisk hold mener vi i venstre

øvrigt glade for at de øvrige borgerlige partier er enige med os i at vi skal tage det næste skridt

og forlænge den bandepakke som vk regeringen fremlagde og fik vedtaget

erkende at vi skal gå anderledes hårdt til værks mod de her rockere og bandemedlemmer regeringen har jo

inde på tidligere i dag fremsat deres bandepakke for et par år siden som vi var med til

det var et skridt i den rigtige retning det vil jeg gerne kvittere for men der var nogle meget små strafskærpelser

man skærpede straffen en lillebitte smule for besiddelse af skydevåben der var nogle ganske begrænsede ting der var dog et initiativ som var i vores tidligere bandepakke som nu er blevet realiseret nemlig det

kan stramme rockerloven og planloven for at give kommuner og myndigheder bedre redskaber til at lukke rockerborge og det udvalgsarbejde foregår jo og skal være færdigt her til sommer det glæder vi os meget til det er meget vigtigt

er vores opfattelse at fortsætte den rocker og bandepakke som regeringen har lagt frem og som vi stemte for fra borgerlig side ikke løser det problem som vi står over for og det grundlæggende ændrede kriminalitetsmønster det er fortsat vores opfattelse at banderne vinder den kamp som i øjeblikket udspiller sig på gaderne det er ikke politiet der vinder den det ikke retssamfundet der vinder det er banderne og de skaber

som sagt også glade for at der er en bred enighed i den borgerlige blok og vi har et bud på en række initiativer otte konkrete ting lige fra dobbeltstraf til banderelateret kriminalitet til øget udvisning ingen prøveløsladelse som ligger som fundamentet for

vi vil efter et folketingsvalg hvis vi ellers får flertal og kan få

set mest af alt glade for at hver gang vi diskuterer det

rykker man sig en lille smule i regeringen og i socialdemokratiet og da vi sidste gang diskuterede

ville man ikke høre tale om at man skulle begrænse adgangen til prøveløsladelse for

justitsminister som er bukket under for det pres som

har rejst fra borgerlig side og fra venstres side

jo glædeligt jeg kan dog sige til justitsministeren at at det ikke er ensbetydende med at vi håber på endnu en socialdemokratisk justitsminister

enten kan man vælge at beholde den minister der er eller

vi gerne kvittere for den bevægelse der har været i regeringen og også den mere positive modtagelse af vores initiativer her i folketingssalen i dag

socialdemokratiet op på de løfter man har givet om rent faktisk

adgang til prøveløsladelse for i de sidste

halv år har regeringen fremlagt en lang række forslag der er gået i den forkerte retning også når det handler om prøveløsladelse samfundstjeneste

nu vender man sig om og vil gå i den modsatte retning vi håber at det ikke kun handler om at vi nærmer os et folketingsvalg men at

er udtryk for en reel bevægelse som også vil vare ved uanset hvem der måtte vinde et kommende folketingsvalg

i hvert fald holde de partier der sidder i regering op på

sige tak for debatten som sagt og så vil jeg gerne citere kristeligt dagblad fra den syvende maj to tusind og tretten da bandekonflikten var på sit højeste var var der en overskrift på forsiden af kristeligt dagblad som lød vi er blevet passive over for vold og drab

en professor fra aalborg universitet en sociolog der forsker i bandekriminalitet som udtalte og det tror jeg i øvrigt er meget rigtigt og nu citerer jeg det værste der kan ske er at vi mister følingen med og følsomheden over for disse banderelaterede problemstillinger enten fordi de bliver hverdagskost eller fordi vi føler os magtesløse over

skal love hinanden at det aldrig

set et ret omfattende arbejde i gang

kulturudvalget gav i tusind og fjorten efter indstilling fra arbejdsgruppen en beretning om

set enig med kulturudvalget i at straffelovens bestemmelser om krænkelse af privatlivets fred og æreskrænkelse bør gennemgås i lyset af det vi har oplevet igennem den senere tid derfor

besluttet at straffelovrådet skal vurdere om der er behov for at modernisere de regler der gælder på det her

område vi skal finde den rette balance

hvert enkelt menneskes privatliv og ytringsfriheden men jeg synes i respekt for det arbejde der allerede er lavet i kulturudvalget

vi kan samarbejde om de nødvendige løsninger og når straffelovrådet har afsluttet sit arbejde

at ændre på de straffe der er det der er er ulovligt i dag skal også være ulovligt i morgen og det der er

i dag skal også være være lovligt i morgen så det vi taler om er altså

spørgsmålet om hvilken straf der skal gives det er vel i høj grad noget som folketinget og ministeren har en

og redaktører beslutningsforslaget udspringer af se og hør sagen en sag der understreger

alvorligt det er når medier fremfører urigtige historier ikke mindst dem der har personlige konsekvenser og krænker dem som de omhandler og deres familier på den anden side står et hensyn til

frie presse som er en grundpille i vores demokrati vi skal passe på vores frie presse og vi skal passe på at der ikke rokkes ved dette

hertil kommer at det er meget alvorligt

så markante lovændringer alene på baggrund af en sag der end ikke er afgjort ved domstolene

i december to tusind og fjorten afgav en parlamentarisk arbejdsgruppe under folketingets kulturudvalg en beretning der opfordrede regeringen til at foretage en nærmere undersøgelse af

påtalekompetencen i sager om urigtige historier bagvaskelse og krænkelse af privatlivets fred

til offentlig påtale og det er straffelovrådet jo blevet bedt om at undersøge

derfor mener vi socialdemokrater at det giver god mening at afvente straffelovrådets udtalelse inden vi ændrer så drastisk på vores lovgivning som det fremgår af det forslag vi diskuterer

sagt med andre ord når folketinget nu har bedt justitsministeren om at igangsætte en undersøgelse som justitsministeren har igangsat så virker det lidt omsonst at vi begynder

foreslå elementer som er det samme som det vi har bedt justitsministeren om at undersøge må jeg så ikke samtidig anføre at vi socialdemokrater

set gerne ser at bøderne

nogen skepsis på den strafskærpelse som der lægges op til i forhold til frihedsberøvelse

men lad os tage den videre drøftelse når anbefalingerne

hensynet til den frie presse og hvordan vi skulle passe på er

lidt malplaceret i en situation hvor vi drøfter et forslag der vedrører straffelovsovertrædelser der er ingen af de

der skal beskyttes af den frie presse det må være helt klart når det er sagt

ordføreren henviser jo ligesom ministeren til at

sagen ligger i straffelovrådet

mening om om noget som helst fordi det nu ligger i straffelovrådet altså udover de

om godtgørelse her der ligger navneforbud offentlig påtale lukkede døre og så videre

hvad er socialdemokratiets holdning

hovedparten af os der er herinde i folketinget

af og til føler os uretfærdigt behandlet af pressen

for mekanisme i det og derfor synes jeg det giver god mening at afvente straffelovrådets vurdering

udtalte jeg mener at vi skal gå endnu længere end en tredobling jeg mener at man skal gøre straffene indtægtsafhængige så det virkelig kan få

for problemet i dag er jo at de penge medierne kan tjene på at krænke kendtes privatliv

har den juridiske dybdegående ekspertise og kan indhente særlig mediejuridisk bistand om at vurdere det her

området nu er det selve forslaget på den ene side skal vi politikere tage hensyn til mediernes pressefrihed og på den anden side er der hensynet til de mennesker

hængt ud af dagblade og i æterbårne medier der er ingen tvivl om at der er nogle medier som har svært ved at holde sig på den rigtige side af stien det er ikke andet end et par dage siden at fru tina nedergaard nedergaard fra venstre måtte finde sig i at blive trukket gennem sølet af bt på en mildt sagt meget tynd baggrund

har der været en lang række sager der har været direkte ulovlige beslutningsforslaget henviser også til det

og i retsudvalget endte vi i fællig med en beretning der påbød pressenævnet at stramme op på sin sagsbehandling så hammeren falder hårdere over for medier der ikke opfører sig presseetisk ordentligt vi bad nævnet om at der bliver sammenfald mellem urigtige historier og dementier i avisen så vi er helt med på at der er noget at komme efter vi vil derfor gerne støtte at bødestraffene bliver forhøjet om det skal være en tredobling må vi se nærmere på vi vil også gerne støtte at strafniveauet forhøjes også her må vi se nærmere på om det lige skal være en tredobling vi er dog noget forbeholdne når det drejer sig om resten af beslutningsforslaget

navneforbudsdelen vi har med bestyrtelse set

fokusere på spørgsmålet om navneforbud jeg kunne forstå på ordføreren

det er jeg ikke helt sikker på jeg forstod altså det kan jo ikke være sådan at

er begået en en forbrydelse som man synes er frygtelig det er de fleste forbrydelser

det fordi vedkommende ikke er dømt endnu og det er jo sket ganske mange gange at politiet har anholdt en person som senere viser sig at være uskyldig og det er derfor man nedlægger navneforbud

vel være enig i at indtil der er faldet dom og indtil man har fundet ud af at

er den pågældende der har skudt lars

myrdet maria i herning eller hvem det nu måtte være det er gået ud over så venter man med at fortælle hvem det er indtil

mener vi altså også det er en god idé at få det undersøgt lidt nærmere særlig i lyset af den udvikling som forslagsstillerne faktisk fint ridser op i i deres deres forslag her vi vil gerne afvente at straffelovrådet får tygget sig

at forslagsstillerne stiller ministeren i en lidt mærkelig position

med i det flertal som har bedt ministeren om at undersøge området nærmere og det har ministeren så selvfølgelig gjort når et flertal i folketinget beder en minister om noget så retter ministeren sig efter det så

ville konkludere på den og man konkluderer så at der er behov for for strafskærpelser

være god ræson i

se på det her vigtige område vi er enige i at udviklingen kræver en gennemgang af vores lovgivning

de her faktuelle forhold med den modifikation at man kan blive klogere det kan vi alle sammen blive det kan også være vi ændrer opfattelse når vi ser straffelovrådets arbejde bare for at tage et eksempel

det radikale venstre om systemet om at den enkelte der har været udsat for den her krænkelse og hvis familie er blevet svinet til og sat på internettet resten af deres dage

skal have den økonomiske byrde og den

ved at føre en sag synes det radikale venstre ikke at det er mere på sin plads

tror jeg sådan set godt jeg vil sige at det er

økonomisk byrde at blive renset og det har vi da været optaget af i radikale venstre men det er en af de ting jeg

konsekvenser det måtte have hvis man sagde at det

så en af de ting man kan håbe på der bliver der bliver redegjort lidt nærmere for i forbindelse

tager stærkt afstand fra de sager hvor der sker ærekrænkelse krænkelse af privatlivet eller sager hvor der er bragt urigtige historier alle mennesker går rundt med private oplysninger som de har krav på at få beskyttet og ingen skal udsættes for at der bliver skabt løgnehistorier om dem

mange positive elementer i forslaget som er medvirkende til at øge retssikkerheden for de mennesker som rammes af sådanne urigtige historier eller historier der krænker deres privatliv eksempelvis er vi enige i at øget brug af lukkede døre referatforbud og navneforbud kan være medvirkende til

foreslår ligeledes at hæve niveauet for godtgørelse til de personer der udsættes for krænkelse der bliver henvist til at erstatningsniveauerne på nuværende tidspunkt er så små at godtgørelsen delvist eller helt udhules da sagsomkostningerne ikke dækkes af de fulde advokatomkostninger det kan vi i sf godt være enige i er helt urimeligt det er helt absurd at det ikke kan betale sig at få ret i en sag og at det tilmed tilmed skal koste flere penge derfor er vi grundlæggende enige i at niveauet for godtgørelse bør hæves men godtgørelsen bør ikke kun hæves for kendte som rammes af mediernes paparazziblink som dette forslag lægger op til det bør også gælde for helt almindelige mennesker som

og ikke kun af medier men også af andre personer for nogle år siden blev den tidligere minister fru karen jespersen dømt i en injuriesag mod den tidligere talsmand for muslimernes fællesråd zubair butt hussain for at beskylde ham for at gå ind for stening af kvinder karen jespersen blev dømt til at betale titusind kroner i godtgørelse og fire dagbøder a to hundrede og halvtreds kroner på trods af det stod

tilbage med en ordentlig regning da hans sagsomkostninger steg

som han selv måtte betale hovedparten af karen jespersens forsvarsadvokat blev betalt af staten som i øvrigt var tre gange dyrere

hvor ligger det rimelige i det man kan spørge sig selv om det er rimeligt at helt almindelige mennesker som krænkes af andre og gerne vil have rettens ord for

godtgørelse i sf synes vi ikke

det er rimeligt af den grund at forslaget kun beskytter såkaldt kendte personer kan sf ikke

oftest handler om kendte fordi det er kendtes privatliv som

nogle mennesker synes det er interessant at læse om så vores forslag handler om en øget straf og en øget erstatning og det gælder naturligvis

ordføreren tager stilling til det på stående fod men jeg håber at

misforståelse kan føre til at at sf kan vælge

at statens advokat honoreres med en timeløn der er tre gange så stor som borgerens advokats

penge ind for at dække sagsomkostningerne i en sag som man har vundet

som bliver tilkendt de krænkede i sager hvor medier har krænket privatlivets fred eller bragt

fordi de ikke vil risikere at tabe penge og så videre problemstillingen er

en arbejdsgruppe siddende en ny form for for parlamentarisk redskab kan man sige

gennemgå et område

og via sådan en tværpolitisk arbejdsgruppe

forankret i kulturudvalget forsøgte man at gennemgå nogle af problematikkerne og se hvor

en rigtig positiv oplevelse og jeg havde

første titel som som formand for for noget parlamentarisk overhovedet så på den måde

særlig interessant

at man ikke får dækket sine reelle omkostninger

men det var ikke arbejdsgruppens opfattelse og det er stadig væk heller ikke enhedslistens opfattelse at vi løser problemet ved at skrue erstatningerne i vejret eller som venstre nu foreslår

at få dem tredoblet hvis man gør det

set ikke at det er det mest egnede det er så også derfor

arbejdsgruppen begyndte at diskutere

at være offentlig det vil sige at det er anklagemyndigheden der tager sagen på vegne af den forurettede i stedet for at den forurettede selv

så det som straffelovrådet er er ved at kigge på nu fordi vi jo fandt at det var den mest nærliggende måde

at komme problemet til livs på

allerede i dag det kunne vi heller ikke da vi var færdige med arbejdet og det er bla

overveje at det har den konsekvens at hvis der

ikke i teorien og heller ikke i praksis kunne bestemme om en sag skal rejses altså ved at der føres en civil sag kan man

også undlade at føre en sag hvis man for eksempel ikke har lyst til at blive trukket igennem det hele en gang til

negative konsekvens der vil være af at

derfor vi meget gerne vil have straffelovrådet til at kigge på det før vi tager endelig stilling

mest nærliggende at gøre når det så kommer til et andet forslag

her som jeg lige vil trække frem til sidst og som handler om øget brug af navne og referatforbud

jo bryder med et helt grundlæggende princip om om åbenhed i retsplejen som jeg mener er

pressens mulighed for at skrive historier men

åbenheden kan kontrollere hvad der foregår

på at referat eller navneforbuddet har været brugt for lidt altså at der er nogle sager hvor det skulle have været brugt men ikke er blevet det jeg har heller ikke nogen oplysninger om at

en stor stigning eller generelt et højt

man kunne mene at straffen var lav så det ser vi

derved vil komme en manglende proportionalitet i

nævnte så voldtægt det er jo reelt nok omvendt er det jo

for store i forhold til erstatningsniveauet i andre sager når vi så skal diskutere erstatningsniveauet i voldtægtssager

vi er nødt til at starte et sted hvis vi mener at de erstatninger vi i dag tildeler for tort

med den argumentation som enhedslisten fremkommer med

man sætte gang i en overvejelse om

det skal ske generelt set og fremsætte et forslag som generelt hæver erstatningsniveauerne fordi det ville være uproportionelt

alle erstatninger det mener jeg

her er nu engang tale om

at det er mere nærliggende at kigge på det som også er en del af forslaget her

kan vælge at lade være med at bede politiet

offeret kan vælge at køre sagen i den civile retsplejes form

som en tredje mulighed som kun eksisterer i dag i absolutte undtagelsestilfælde

så den indvending enhedslistens ordfører kommer med

væsentlige problematikker som jeg tror mange er optaget af vi er det i hvert fald i liberal alliance og derfor kunne det være væsentligt at se på hvad man kan gøre det er klart at der er mange principielle overvejelser i det her der handler om at vi heldigvis er et frit samfund med en fri presse der skal have vide rammer for udfoldelse og samtidig

er det klart at vi ikke skal have et samfund hvor folk

uden at det får konsekvenser for dem der gør det

hvor det selvfølgelig ikke kommercielt skal kunne betale sig at bringe urigtige historier

er venstre kommet med hele fem forslag til hvordan man kan løse og jeg er sikker på venstre

tænkt det inden for rammen af det dilemma jeg lige har skitseret

i liberal alliance er vores udgangspunkt at man jo ikke har ret til at bringe urigtige historier om andre at man ikke har ret til at krænke andre menneskers privatliv og sådan er loven jo heldigvis også

være noget galt så må der være brug for at noget skal ændres

vores holdning til det her er at det vil være godt at se på strafniveauet

at se på niveauet for godtgørelser det betyder at de tre første pinde

en tredobling af niveauet for godtgørelse til dem der bliver udsat for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred eller urigtige historier en tredobling af strafniveauet for samme og en kraftig forøgelse af strafniveauet for brud på referat og navneforbud det siger vi ja til fra liberal alliances side men vi tror så at disse tre forslag alene vil kunne ændre situationen

praksis fra de skal vi sige uvornes side dem der i dag krænker privatlivets fred dem der i dag bringer de urigtige historier det vil få så stor en konsekvens for dem

er nødvendigt at gennemføre hele pakken i venstres forslag derfor vil vi appellere til venstre om at prøve at se om vi kunne samle et flertal hvor vi alene går videre med disse tre elementer fra forslaget for at se om det ikke

i virkeligheden gør det mod forventning ikke det må vi jo tage diskussionen

aktualitet væsentlighed og sensation jeg gad nok vide hvad nyhedskriterierne er i dag for verden har forandret sig de sidste femten år privatlivet er blevet mere sårbart og mindre privat i takt med at kameratelefoner og diverse sociale platforme har udviklet sig nyhederne holder ikke så længe journalister er

på evig jagt efter en ny historie og tempoet er højere dertil hører også at antallet af nyhedskanaler er eksploderet

karakteren af nyhedskanalerne er meget mere forskelligartet end tidligere så kan man vel egentlig også sige

form har formeret sig i yderligere tre kriterier celebrityfiksering skandalehistorier

negativ spiral som betyder at jo mere negativ en historie er jo større er den

de nytilkomne nyhedskriterier at det i høj grad også er negative skandalehistorier centreret om kendte mennesker som sælger kulørte blade og aviser i dag

er det jo ikke kun se og hør der kører de historier det gør en række af de øvrige medier også den nye virkelighed kræver også et nyt svar

om det principielle i forslaget om end vi ikke lægger os decideret fast på strafniveau og bødeniveau

proportionaliteten jo er vigtig

men gerne tilføje at vi stadig væk ser nogle væsentlige problemer som det her forslag ikke

er jo korrekt at man kan klage til pressenævnet men forslaget

kan være meget høje og her tænker jeg ikke på de økonomiske omkostninger men derimod på de menneskelige omkostninger for klager man først

sig kaldet til at omtale og nævne den indklagede sag igen og igen og derfor

ofte gøre brættet således op kan det betale sig at lægge låg på og håbe på at sagen hurtigst muligt bliver glemt eller vil man forfølge sagen principielt og samtidig vide at der vil komme indtil flere opfølgende artikler

og det er faktisk ærgerligt det er forståeligt

højere grad bliver mindre omkostningsfuldt rent menneskeligt at klage til pressenævnet en af dem der gik hele vejen klagede

oliver bjerrehus som af se og hør blev beskyldt for at være i narkoafvænning og på metadon der skal en hel del styrke til at stå model til sådan nogle anklager

så havde der formentlig eksisteret langt færre artikler om oliver bjerrehus og narkomisbrug i dag han kæmpede og han vandt respekt for det men der kan sagtens være andre kendisser som

i en position arbejdsmæssigt eller i deres privatliv hvor de vurderer at de ikke kan holde til at blive kædet sammen med en bestemt sag og hvor de vælger at lægge låg på og disse menneskelige omkostninger

den vej der hedder at man klager til til pressenævnet jeg var

er fremgået af debatten over at så få valgte at forholde sig til

forslaget med henvisning til at straffelovrådet sidder og arbejder så var jeg også lidt ærgerlig over at

misforstået hvad forslaget går ud på på trods af at jeg skulle mene at det er beskrevet ganske grundigt hvad det er vi vi foreslår så var der alligevel

overraskede mig lidt men lad nu det

har jo interesseret pressen ikke mindst

journalistforbund og vi har fået en henvendelse fra

til de fem punkter og journalistforbundet har

i hvert fald læst forslaget og har

set også forstået hvad det går ud på

begrundelse i virkeligheden

journalistforbund dansk journalistforbund tror at venstre har

ligesom går fra en enkeltsag til

problemstilling og det

kendte menneskers brug af deres kreditkort er rigtig slem og er nok den værste sag vi har set hidtil men der er jo ikke tale om nogen enkeltstående sag der er desværre mange andre sager hvor

urigtige historier om andre mennesker og det kan også ramme helt almindelige mennesker en af de sager

er kommet frem i lyset på baggrund af venstres

handler om en mand fra herningegnen der blev varetægtsfængslet af

ung kvinde der hed maria som var blevet myrdet i sin lejlighed og mens han sad varetægtsfængslet

sine egne strømper og man kunne videre læse at myrdede maria fik tæsk

nu var der så bare

den detalje ved sagen at det

maria han blev fuldstændig frifundet dna spor viste at han intet havde med sagen at gøre

overhovedet ikke været i nærheden af maria og der var tale om en forfærdelig fejltagelse

hvorfor valgte han ikke at gå videre

har interviewet ham

han begrundede det med var

han kunne få i erstatning simpelt hen var så lidt at det risikerede slet ikke at stå mål

den advokatregning han ville

forslag dengang været gældende altså at der

til berlingske ikke kun for pengenes skyld men for at få en følelse af retfærdighed over det jeg var udsat for og for at give de medier der hængte mig ud for mordet en lærestreg det kunne jo forhåbentligt hvis jeg altså havde vundet sagen have betydet at der var en lavere risiko for at andre blev bragt i samme situation

han skulle i retten der blev nedlagt navneforbud men der var medier som alligevel ikke kunne dy sig for at bringe billeder af ham

nemt kunne identificeres via de muligheder der er kommet på internettet og der gik ikke ret lang tid før

det handlede om han blev frifundet fuldstændig men ikke desto mindre har han altså været igennem mediemøllen

et navneforbud som ikke blev overholdt hvad får man

krænker et navneforbud jo man får

behøver at spørge straffelovrådet om en sådan bødestraf er tilpas vi mener at den er helt til grin og vi tror ikke på at den har nogen som helst form for præventiv virkning i forhold til de medier som altså ikke kan holde sig i skindet men vælger at trodse et navneforbud som jo altså er nedlagt af retten

om at det er vigtigt at vi har en fri presse

det som dansk journalistforbund påpeger og vi ønsker i venstre på ingen måde at lægge hindringer i vejen for kritiske og afslørende historier men i vores verdensbillede handler det altså ikke om kritisk journalistik når et ugeblad vælger at bringe løgnagtig sladder om en tv værts sexliv

afslørende historier omfatter afsløringer som er forkerte og som jo altså har voldsomme konsekvenser for de stakkels mennesker som uretmæssigt hænges ud som kvindemordere eller pædofile det må være muligt at skrive avis uden at krænke folks privatliv det må være muligt at holde sig

på på den rigtige side af straffeloven så har vi også hørt

at der ikke er behov for at se på erstatningsniveauet niveauet for

det som kulturudvalget nåede frem til kulturudvalget mente at der kunne komme

erstatningsniveauer så ville blive for lave

hvad man kan komme ud for her og det er jo altså en catch

ét sted og så kan vi altid hæve det andre steder

det er et generelt problem at erstatningsniveauet

beskæftiget sig med spørgsmålet om hvorvidt de

skal kunne køre som offentlig påtale altså hvor det er politiet

journalistforbunds side over for

hverken er rimeligt eller formålstjenligt at politiet skal benytte en del af sine ressourcer til at undersøge efterforske og lægge sag an i tilfælde hvor der kan være mistanke om at eksempelvis en artikel i et ugeblad indeholder en uretmæssig krænkelse af privatlivets fred

at artiklen indeholder oplysninger der er ærekrænkende og urigtige det kan undre at

journalistforbund interesserer sig så meget for ressourceanvendelsen i politiet og hos anklagemyndigheden og man kunne jo få den mistanke

journalistforbund er godt tilfredse med at der i dag ikke bliver rejst flere sager end der gør og at dansk journalistforbund i virkeligheden er bekymret for

føre til at der bliver rejst sager mod de af journalistforbundets medlemmer som ikke kan finde ud af at overholde straffeloven

naturligvis enige i at åbne døre er et vigtigt princip og derfor står det

at når sagens behandling i et offentligt retsmøde vil udsætte nogen for en unødvendig krænkelse

kan man lukke dørene og det er jo lige præcis det vi taler om

hvis man får krænket sit privatliv i et ugeblad og man så vælger at gå

at referere til at nu er der anlagt den her sag så vi havde selvfølgelig håbet på en lidt større og lidt bredere opbakning men vil alligevel takke for

de positive meldinger der er kommet vi ser frem til at straffelovrådet

med deres udtalelse og håber at det her fører til en lovændring der kommer i hvert fald en lovændring hvis der kommer

i hvert fald været genstand for for flere misforståelser

pressen kan jeg så sige lad mig derfor slå et par hovedlinjer helt fast med det forslag

vil også være strafbart efter forslagets

der er straffrit i dag vil også være straffrit efter forslagets vedtagelse der er intet der ændres

jo så mange der har fortolket som om

indskrænkning i mediernes frihed og socialdemokratiets ordfører var også i dag inde på at at der må man sandelig tage et udstrakt hensyn til pressen nej det skal man ikke

er ulovlige handlinger det er handlinger der er i strid med straffeloven der behøver vi altså ikke tage mere hensyn til forbryderen end

ytringsfriheden eller andre frihedsrettigheder

vi ændrer på niveauet det vil jo være det samme som at sige

en grov indskrænkning og så videre

fortjenesten som de pågældende medier har ved

at publicere disse historier så det bør der laves om på uanset hvad straffelovrådet i øvrigt siger det var bødeniveauet

kroner der er mig bekendt ikke givet erstatninger

for manges vedkommende ødelægger en

for manges vedkommende også ødelægger familiens og vennekredens liv

og at man bliver sat fast på internettet i årevis det er jo som bekendt meget vanskeligt at blive renset der vi mener at politiet skal have mulighed for at føre sagerne vi mener i hvert fald at borgeren skal have mulighed for at bede politiet om at føre

risikoen for at tabe den risikoen for at blive idømt sagsomkostninger og så videre

økonomien hænger sammen i sådan en sag i den pågældende sag blev en sygeplejerske omtalt som

blev tilkendt tyvetusind kroner i sagsomkostninger det er tyvetusind kroner inklusive moms så hun

når advokatregningen kommer der er i hvert fald

til at føre sagen for så skal vi i øvrigt trække retsafgiften fra som også er inkluderet i beløbet cirka tretten halvtreds kroner så kan jeg godt afsløre at der

tilbage til at føre sagen for derfor kan jeg garantere folketinget for en ting der er ikke én der har ført en af de her sager uden at have underskud på dem det er ikke rimeligt og det skal vi have gjort noget ved min kollega jan e jørgensen har nævnt har nævnt herningsagen og jeg skal ikke tærske langhalm på den det er vel det skrækkeligste eksempel vi har hvordan en mand kan blive hængt ud på forsiden af ekstra bladet for at

morder essensen i dag er at han

også det vi vil lave om på med vores forslag om muligheden for at forlange at politiet fører

tidligere fordi han havde erfaret at det havde man ikke overskud ud af at tværtimod

jeg kan så supplerende sige at vedkommende sad varetægtsfængslet i nitten dage og lad os afsløre hvad han så fik for det det

et beløb der hedder seksogtredivetusind kroner det er en

hundrede kroner om dagen for at sidde varetægtsfængslet som morder

vores vandløb skal afveje de forskellige interesser er knyttet til de enkelte vandløb og altså ikke kun tage hensyn til enkelte interesser i form af sikring af afledning af vand lad mig slå fast med det samme regeringen kan ikke støtte forslaget da det indebærer et betydeligt tilbageskridt for naturen og miljøet

benyttes til at aflede drænvand fra jorden så den er dyrkbar for landmanden

er afvandingshensyn ikke nødvendigvis modstridende med natur og miljøhensyn i mange tilfælde vil det faktisk være muligt at sikre en fornuftig afvanding af markerne samtidig med en god tilstand i vandløbet en ændring af loven så afvandingshensyn altid skal have forrang uanset natur og miljøhensyn vil også gøre det meget svært hvis ikke umuligt at

i forhold til vandrammedirektivets mål om god tilstand i flere vandløb det vil

meget dyrere fordi vi af hensyn til eu forpligtelserne vil være nødt til at investere i omfattende restaureringsprojekter der ud over at

sikre fuldstændig afvanding også sikrer en god tilstand i vandløbet vandløbslovens styrke er efter min opfattelse netop at den skaber balance mellem de mange hensyn og interesser ud over muligheden for afvejning af forskellige hensyn rummer loven også mulighed for at man lokalt derude hvor man har gummistøvlerne på kan finde de mest fornuftige løsninger som tager hensyn til landmænd

sådan vil det ikke længere være hvis beslutningsforslaget her bliver realiseret

jo rigtigt at vi i de senere år har oplevet meget ekstreme regnhændelser som har givet store oversvømmelser jeg forstår og deler fuldt ud bekymringen for at det sker igen vi kan bare ikke nødvendigvis sikre os mod oversvømmelser ved at holde vores vandløb fri for naturlig vegetation og uddybe dem der er brug for andre og mere omfattende tiltag for at imødegå ekstrem regn og klimaændringer

sikret at kommunerne laver klimatilpasningsplaner og som en del af klimatilpasningsindsatsen åbnede regeringen i to tusind og tretten op for at spildevandsselskaberne via spildevandstaksterne kan finansiere ændringer af vandløbene så de kan give mere plads til opmagasinering af vand hvis vandmængden alternativt ville havne i byen og oversvømme byens kloaker hvis der alligevel bliver behov for at intensivere vedligeholdelsen

mere vand væk så rummer vandløbsloven

som sagt allerede nu muligheden for det

minde om at både kommuner og private kan tage initiativ til at gennemføre en reguleringssag for for eksempel at udvide vandløbet som bekendt er det kommunerne der som vandløbsmyndighed har ansvaret for at administrere vandløbsloven og vurdere den enkelte sag og alle kommuner skal nu også lave en klimatilpasningsplan så afvejningen kan foretages på et mere solidt og samlet grundlag hvis det er vurderingen at kommunerne har behov for at få genopfrisket hvilket ansvar de har som vandløbsmyndighed

ikke kan være relevant at se på om der måtte være behov for at justere loven på visse punkter og derfor er der også nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe under det såkaldte vandløbsforum hvor en af opgaverne netop er at vurdere om der er behov for at ændre vandløbsloven jeg mener vi skal vente med at tage stilling til en eventuel lovændring

det har hele tiden været kommunens ansvar at sikre det nødvendige grundlag for at kunne fastslå at ændringen af en vandløbsvedligeholdelse ikke vil skade eu beskyttet natur så

beskyttelsesreglerne er for restriktive vil jeg blot minde om at eu domstolen har fastslået at der skal være sikkerhed for at for eksempel en ændret vandløbsvedligeholdelse ikke vil skade den eu beskyttede natur som det sidste ud over forslagene om at vandløb først og fremmest skal tjene afvandingsformål og at afvandingshensyn skal prioriteres frem for natur og miljøhensyn ønsker forslagsstillerne også at tage vandløbene ud af naturbeskyttelseslovens § tre

stedet indføre en lignende bestemmelse i vandløbsloven men med en lempelse i forhold til den nuværende administration af § tre så afvandingshensyn altid går forud for naturbeskyttelseshensyn

af vandløb stammer fra nitten

og den er ikke til hinder for almindelig vandløbsvedligeholdelse men man skal have dispensation for at kunne foretage en større ændring eller regulering af

hvis vi tager vandløb ud af naturbeskyttelsesloven vil vi forringe beskyttelsen af en række vandløb og det dyre og planteliv som udfolder sig der men med forslagets indhold toner blå blok jo igen rent flag i miljøpolitikken hvis beslutningsforslaget her vedtages

kommer vi til at rulle natur og miljøbeskyttelsen årtier tilbage både i forhold til vandløbsloven og til naturbeskyttelsesloven de gældende love sikrer efter min mening den rette balance mellem de forskellige hensyn knyttet til benyttelse og beskyttelse af vandløb og på den baggrund kan regeringen som sagt ikke støtte

af terrænet så det næsten ikke er tilgængeligt nede ved vandløbene

gudenåen imellem silkeborg og kongensbro hvor man i gamle dage kunne gå på trækstien

der sker en øgning af vandstanden i mange vandløb det vi siger med det her beslutningsforslag er at vi jo er nødt til at sikre at vandet bliver ledt

skal vi selvfølgelig sikre at miljøet bliver tilgodeset bedst muligt men vi er jo nødt til at få vandet væk medmindre vi vil tillade en forsumpning af vores land

mest hensigtsmæssigt tilgodeser de forskellige interesser der jo er

der står i forslaget men jeg deler fuldt ud bekymringen i forhold til de klimaændringer som vi oplever for eksempel de her meget store regnskyl vi har oplevet og som jo medfører store oversvømmelser men jeg konstaterer også bare at en ændret vandløbsvedligeholdelse ikke alene kan løse den opgave det er en større opgave hvor vi er nødt til at tage mange forskellige redskaber i brug og derfor har regeringen jo også som noget af det første taget fat på hele opgaven med klimatilpasning og sørget for at vi nu har kommunale klimatilpasningsplaner

med til at finansiere nogle af de her løsninger så jeg synes faktisk

har givet flere redskaber til at håndtere den opgave

en opgave vi kommer til at arbejde med mange år ud i fremtiden for det

fokus på med det her er jo en præcisering af reglerne fra statsligt hold så kommunerne ikke kommer i tvivl om at de vandløbsregulativer der ligger

vandføringsevne kvoter for vandstand

sådan stille og roligt glidning hvor vandet stiger

virkeligheden at de mange bredejere sommerhusejere haveejere landmænd og så videre langs med åerne får udhulet deres ejendomsret og påføres store tab og det er også et tab for samfundet så det vi bare

den balance ministeren taler om jo er sket en glidning

for nogle hensyn der skal tages og hvad det er for nogle regler der gælder så hvis det er det som venstre efterspørger

det men jeg kan altså ikke imødekomme det der står i venstres beslutningsforslag for det ville sætte miljøbeskyttelsen

det her med at vi ønsker at der skal være balance i tingene og at man skal se de forskellige hensyn

en år men det er jo en glidende bevægelse over nogle år når vandløbene ikke kan blive holdt ved lige og så hænger det selvfølgelig også sammen med de såkaldte fejlklassificeringer jeg synes der er sket i forbindelse med at man har taget alt for mange af de små

slet ikke indtryk på ministeren når der gang på gang kommer henvendelser

at man først og fremmest skal sikre afvandingshensynene og så dernæst se på om man så

det her med natur og miljø ind i det og der synes jeg vi har en fornuftig balance i dag i forhold til at man altså skal foretage en konkret afvejning

til vandplanerne jeg må bare sige at regeringen altså ønsker at vi fortsat opfylder vores forpligtelse i forhold til at sikre at vi har et godt vandmiljø i danmark at vi opnår en god tilstand i vores vandmiljø derfor har vi også præsenteret vandplanerne og derfor

vi mener at det vil sætte vores natur og miljøbeskyttelse langt tilbage men jeg siger samtidig at jeg anerkender at

der er en udfordring i forhold til at vi ser

og derfor har vi bedt en arbejdsgruppe under vandløbsforum om at komme med nogle anbefalinger

set at det det også ville klæde venstre at anerkende at der sidder

og at vi afventer dem før vi

det nærmest naturvandløb som man ikke behøver at gøre noget ved fordi

nu er en del af vores miljø ja selvfølgelig bliver de det det er jeg med på men hvis de fra starten havde til formål

er det vel det formål de skal tjene

har det nogle andre steder eller hvordan ligger

af vandplanerne jeg formoder at det er det fru pia adelsteen spørger til og ikke noget der har med det her beslutningsforslag at gøre

om det så kan karakteriseres som naturligt eller stærkt modificeret der er det sådan at det

i høring og der har man også mulighed for

komme med høringssvar hvis man mener at det er

store områder og som giver store værditab rundtomkring på et tidspunkt for mange mange år

grøfter for ligesom at klare et afvandingsproblem

vil ministeren hvis nu gruppen siger at der ikke

vandløbene tjener jo også afvandingsformål og det er også et af de hensyn som kommunerne skal tage stilling til når de vurderer hvad der skal ske og hvordan de enkelte vandløb skal vedligeholdes så ja

og det skal kommunerne også tage højde for men det skal ske i en afbalanceret

vurdering i forhold til at der også er natur og miljøhensyn og den balance synes jeg faktisk

vandløbene gavner lodsejernes grunde fordi de afvander den jord der omgiver dem og på den måde forebygger oversvømmelser det har især været brugt i forbindelse med landbrug hvor oversvømmelserne selvsagt kan have store økonomiske konsekvenser igennem historien er mange naturlige vandløb derfor blevet udrettet uddybet

for ligesom at kaste blikket langt tilbage i historien

er det særlig efter at danmark mistede slesvig holsten og lauenburg

to tredjedele at danmarks areal er landbrugsjord

en del af baggrunden for at landbruget i to tusind og tretten eksporterede for over to og firs milliard kroner vi har altså en stærk landbrugssektor i danmark og den skal vi selvfølgelig værne om men reguleringen af vores vandløb har imidlertid også haft store konsekvenser for det dyre og planteliv der hører til i vandløbene siden nitten tre og firs har forvaltningen af vandløb derfor været pålagt at tage natur og miljøhensyn med i betragtning når de skulle vedligeholdes vandløbene er

af naturbeskyttelseslovens § tre som betyder at der ikke må ske ændringer uden dispensation fra kommunen men højrefløjens partier ønsker at vandløbene ikke længere skal være indbefattet af naturbeskyttelseslovens §

være sådan at vandløbene skal kunne reguleres hvis der er økonomiske eller erhvervsmæssige forhold der taler for ændringer også selv om det sker på bekostning af naturen de ønsker at det skal gøres klart i lovgivningen at det er naturen der må holde for når vandløbene skal forvaltes vandløbene skal være til for landmændene også selv om de er en vigtig del af det danske landskab og er hjemsted for en stor mængde forskellig flora og fauna socialdemokraterne er af den holdning at vi godt kan sikre en stærk landbrugssektor selv om vi passer på vores vandløb der er andre virkemidler at gøre brug af for eksempel afsatte vi i april fire milliard kroner til det danske landbrug frem til to tusind og atten som blandt andet skal støtte miljøvenlig landbrugsteknologi og investeringer i moderne stalde vi vil gerne støtte landmændene i at producere fødevarer af høj kvalitet både til gavn for danske maver og udenlandske eksportmarkeder

man går på kompromis med miljøkravene at slække på naturbeskyttelsen af vores vandløb vil være et tilbageslag for det arbejde der er blevet gjort igennem årtier og det kan have voldsomme konsekvenser for et økosystem der er skrøbeligt i forvejen og som først lige er begyndt at komme sig efter flere hundrede års misligholdelse det betyder ikke at vi skal tage bekymringerne om risikoen for oversvømmelse af landbrugsområder mindre alvorligt for vi ved jo godt at vi med klimaforandringerne risikerer voldsommere og hyppigere regnfald og derfor har vi også gennem flere år

startet initiativer op som netop forsker i

også når det kommer til forebyggelse af oversvømmelse af vores landbrugsarealer initiativerne

udgangspunkt i forskning og udvikling teknologi og intelligente løsninger og det står altså i grel modsætning til det her beslutningsforslag som tager udgangspunkt i en forældet tilgang til forholdet mellem mennesker og natur de borgerlige partier ønsker med beslutningsforslaget at vandløbene

så når vi diskuterer vandløb er der mange interesser på spil som bliver repræsenteret af en bred vifte af interesseorganisationer alle de interesser skal naturligvis tages i betragtning og vægtes imod hinanden men én gruppes interesse skal ikke per definition vægtes højere end en andens og vi skal også i fremtiden have den balance mellem natur

derfor er socialdemokraterne også af den holdning at vandløbene fortsat skal være en del af naturbeskyttelseslovens § tre som selvfølgelig tillader almindelig løbende vedligeholdelse

viser de borgerlige partier at de ikke ønsker at prioritere en rig og varieret natur i det danske landskab og at de snarere mener at vores dyr og planter nu må ligge under for den økonomiske profit socialdemokraterne er ikke enig i den holdning og vi kan derfor ikke støtte

lidt lystig over formålet med vandløb

hvad mon vorherre mente var formålet med vandløbene da de i sin tid blev skabt det

anden måde at få vandet væk fra terrænet og så ud i havet så så det må vel egentlig være et ret vigtigt formål med vandløb det vi bare vil pege på her er at der er sket en uacceptabel glidning

ked af at socialdemokraterne ikke vil være med til at lytte til de tusindvis af borgere der føler deres ejendomsret krænket

fordi kommuner og andre undlader at vedligeholde vandløbene i

til de vandløbsregulativer der er og det man bruger som argument er jo netop at loven er uklar

at sælge elastik i metermål så vil socialdemokratiet ikke være med til at håndtere det problem at der er store oversvømmelser rundtomkring og

sikre at der kommer klimatilpasningsplaner som gør at man kan arbejde konstruktivt og intelligent med at løse det her vi mener bare ikke at beslutningsforslaget som det er udformet

med det formål det har er det rette redskab og jeg er glad for at høre at herre kristian pihl lorentzen siger

arbejde på at vi får kommunerne og

der har ansvaret for at skulle udvirke det her i praksis

skal praktiseres altså ude i den virkelige verden det er jeg med på at gøre sammen

oversvømmelser og forsumpning nu prøver man ligesom at grave grøfter og køre det her op i en spids hvor det er jer mod os

jeg tror i virkeligheden at vi har en fælles interesse i at få få løst det her og der vil jeg høre om fru mette reissmann er bekendt med den såkaldte aalborgmetode hvor det vandafledningsmæssige går hånd i hånd med et godt miljø og gode forhold for fisk og planter

ingen tvivl og det vil vi i socialdemokratiet naturligvis arbejde for

med de seneste års klimaforandringer som netop har afstedkommet monsterregn og ekstreme

erhverv eller private husstande skal underkastes

så der må vi jo stå skulder ved skulder i forhold til at få løst de ting

bare gentage at beslutningsforslaget i sin ordlyd som det er fremsat ikke er det bedste middel og derfor støtter socialdemokratiet

været tilstrækkeligt til at kunne fjerne det vand

nu har man jo så fra kommunernes side blandt andet fundet på

investere i de pumper der kan sørge for at vandet faktisk kommer væk

etableret til det formål vi behøver ikke

ministeren siger at vi naturligvis

dem som alt andet lige har ansvaret for at det her kommer til at fungere i praksis også lever

vil spørge fru mette reissmann om

enig med mig i at også her vil det være klogt at

udgangspunkt i natur og landbrugskommissionen som jo beskæftiger sig med det her og som også foreslår at man

er den øgede prioritering af natur og miljøhensyn og klimatilpasning som de eu direktiver der gælder på området faktisk forudsætter så hvis man skal sige noget

modsatte retning af det højrefløjen foreslår her og vi er jo enige om

forsvinder vandet ikke så nemt og det giver altså så nogle store skader jeg synes det er lidt synd at vi starter de her debatter for jeg tror egentlig i bund og grund at vi er meget enige om at vi har nogle udfordringer i forhold til at få vandet væk men det generer mig gevaldigt at

passe på vores miljø eller natur eller noget som helst

faktisk er at at skyde

bare huske det ødelægger jo altså også noget derfor

glemmer lidt ved at sige at

det er meget meget vigtigt at vi tager hensyn til miljø og natur bare ikke lige når der er oversvømmelser og bare ikke lige når det går ud over en mark eller en eng eller hvad det måtte være

det ødelægger også noget biodiversitet noget natur

det jo er kommunernes ansvar det er dem der skal sørge for den her grødeskæring

ser på de her retningslinjer der er i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse så står der bla at vedligeholdelse af vandløb

begrænses mest muligt og

i et sådant omfang at det ikke hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål jeg tror faktisk

at mange kommuner siger jamen så må vi hellere lade være med at lave noget

den havde ligget sådan i to hundrede år men nu skulle den så flyttes jeg ved ikke om det var tilbage til sit oprindelige

ikke nogen af os der kunne huske men i hvert fald

sige at jeg aldrig har set så meget oversvømmet som efter at kommunen gjorde

synes bare ikke at det har virket efter hensigten og

så vigtigt at fortælle at når der er nogle vandløb når der er nogle grøfter så er det vigtigt at sørge for at vandet også kan løbe i dem det giver jo også noget liv noget biodiversitet jeg har læst steder hvor der står at man

er heller ikke fagmand men det er bare sådan jeg læser de

beslutningsforslag fordi vi rent faktisk synes at der skal ske noget med den

det er den ene ting men jeg håber også sådan lidt på

når den her arbejdsgruppe er færdig som jeg kan forstå at den snart er at vi så også sammen kan sætte os ned og

jeg tror ikke at der er nogen der skal skyde os i skoene heller ikke hos blå blok at vi ikke vil natur og miljø selvfølgelig vil vi det men når man taler om at der skal være et balanceret hensyn så er det jo også et balanceret hensyn til de mennesker der bor der det må det nødvendigvis være det er jo den balance man så skal finde

måske godt være at vi i blå blok har en overvægt i forhold til mennesker og at man i rød blok har en overvægt i forhold til naturen det skal

jeg tror faktisk ikke at vi behøver at tale os væk fra hinanden det mener jeg ikke

man kan finde den balance det er bare et spørgsmål om at få defineret den her vandløbsvedligeholdelse på en ordentlig måde

i det nødvendige omfang for at undgå forsumpning af sommerhusområder beboelsesområder landbrugsjord et cetera

noget om at man skal opgive § tre og nogle andre områder det gavner næppe heller naturen

set gerne tage fru pia adelsteens synspunkter alvorligt det gjorde

skov er jo ikke bare skov den skal også plejes haver skal plejes marker skal plejes vandløb skal plejes

er det en anden form for natur men det er altså ikke den natur jeg snakker snakker om og jeg mener rent faktisk at forslaget også tilgodeser

sørge

forøgelse af udslippet af drivhusgas med op til en million

og halvtreds forøgelse af vandforureningen med kvælstof med mindst

omfattende nitratforurening af grundvand over grænseværdien mere byggeri i strandkanten og langs kysterne

og at naturbeskyttelsen i det åbne land skal fjernes

fra blå blok det vil gå ud over viben haren agerhønen og en masse andre dyr som er knyttet til agerlandet og som de fleste danskere forbinder med

med til at reducere ammoniakforureningen svarende til hvad der sker helt af sig selv

og tyve uden nye forslag

ind i sin rette sammenhæng og så man ikke undrer sig over at blå blok nu også

landbrugets marker sf er imod at fjerne naturbeskyttelsen af otteogtyvetusind

vandløb vi ønsker at bevare den nuværende balance i afvejningen af hensyn i vandløbsloven derfor er vi imod

løbe hurtigere gennem vandløbene men at forsinke det mest muligt opstrømsk så vandet ved monsterregn ikke skaber store oversvømmelser undervejs

er placeret ved udløbet af vore åer det betyder at det er en rigtig god idé

som jo ofte i forvejen giver dårligt

kan tjene til vandaflastning når regnen hamrer

ikke nødvendigvis er kompliceret

rundtomkring i landet gør det ikke indtryk på fru lisbeth bech poulsen at i tusindvis af borgere og her taler

om landmænd føler sig presset over at deres ejendomme og deres haver oversvømmes med værditab til følge og

det gør det ikke indtryk på sf at der er sådan

man skulle prøve at tage gummistøvlerne på og komme lidt ud

prioriteret klimatilpasning rigtig meget sat nogle penge af lavet

kan lave bassiner eller udnytte eksisterende arkitektur til at opsamle det her vand når regnen siler

der er brug for at vi både i lovteksten og i regelsættet nedenunder får præciseret at kommunerne skal blive bedre til at reagere og regulere i forhold til

vandløbsregulativerne

poulsen nævner at man skal tage jord ud af dyrkning lave arealer og det kan være fornuftigt nok

garantere at hver gang man laver et eller andet med randzoner og vådområder

får lodsejerne fuld kompensation for den jord og de tab som samfundet

vil være områder i danmark som er mere sårbare over for

diskussion vi skal have i gang hvor kan man gøre lidt mere for landbruget fordi der er grobund for det og hvor skal man eventuelt tage noget jord ud fordi

det er jo hele den diskussion

steder i landet hvor landbruget kan få lov til noget mere

en ret effektiv og simpel metode til at sikre mindre mudret vand via grødeskæring på en på en relativt smal måde som har givet

og så står der en mere intensiv grødeskæring vil i mange tilfælde have uhensigtsmæssige konsekvenser for miljøet i

sit eget beslutningsforslag at det man foreslår vil have en uheldig virkning i forhold til

påpege at det vil være konsekvensen af forslaget og det er også logisk nok

det her forslag siger jo meget klart at det vigtigste er at forsøge at sikre at vandet kan komme væk

hensyn til natur og miljø hvis det passer sammen

jeg synes også at det var rart at få

nemlig ikke hvorfor regeringen har aftalt med for eksempel venstre

skal bruges i vandmiljøplanerne netop fordi de siger

har stor glæde af at gøre begge dele men nu får man at vide at det slet ikke er et redskab man skal benytte sig

det har de højere magter besluttet sig

slipper for klager fra landmændene når han arbejder med deres område det fører mig

en anden diskussion som jeg synes også hænger lidt sammen med den her

nu forstå at det er rigtig vigtigt at få de små vandløb ud af planlægningen det er også lykkedes at presse regeringen til at pille rigtig mange af dem ud

er styret af en konservativ andre af venstrefolk og der er

par socialdemokrater iblandt siger at det synes de rigtig dårlig idé de synes faktisk

de her små vandløb ud af planerne fordi de synes det

og tager hensyn til at vandet skal væk eller at vandet nogle steder skal gemmes et sted hvor det skaber mere

skaber mere natur og skaber mere miljø og generer landbrugsproduktionen så lidt som muligt

selvfølgelig med når det er limfjordsrådet det er klart

der tages også hensyn til landbrugets interesser

der er andet i det her beslutningsforslag

er der hvor man starter med at henvise til natur og landbrugskommissionen

har konkluderet at der er behov for en revision af vandløbsloven med en præcisering af hvordan hensyn til både afvanding natur miljø og klimatilpasning skal tilgodeses og afvejes mod hinanden det er korrekt refereret så drager forslagsstillerne

den konsekvens af det at der skal være

få afvandingen igennem men hvis man nu læser

er at der faktisk er et større behov for at have mere fokus på natur

have mere fokus på klimatilpasning

afspejle sig i en ny lovgivning på det her område

set enig med forslagsstillerne hvis det de mener

vi skal lave en ændring af lovgivningen der

i natur og landbrugskommissionens anbefalinger

rigtig god idé men hvorfor foreslår man så præcis det modsatte

selv har fremhævet natur og landbrugskommissionen som

jeg forstår i grunden ikke hvorfor højrefløjen ikke bare stiller forslag om

fjernes af hensyn til landbrugsproduktionen

beskyttelse fjernes så man kan sikre at vandet hurtigt kan løbe væk

jo ikke meget mening at have noget jord som

omfattet af naturbeskyttelse men

gode formål at understrege over for os alle at når højrefløjens partier i et kortvarigt anfald af naturglæde har fundet noget skov

sig over for at ville skabe større biodiversitet så tager de sig virkelig

jeg bare er ærgerligt men det er desværre ikke muligt at forstå beslutningsforslaget ret meget anderledes end

meget vægt på selvfølgelig skal vi have et godt miljø i danmark vi skal tage vide hensyn til dyr og planter men der skal altså også være plads til mennesker og der skal også

nogle steder hvor det er klogt at lave nogle særlige foranstaltninger med vådområder osv men det må så kræve fuld kompensation og at man kan finde nogle penge til det og det er jo ikke så ligetil jeg ved godt at enhedslisten har et pengetræ

og har råd til alting men men vi andre

mange gange hvor der ikke bliver slået grøde og

ikke slår grøde bliver strømmen selvfølgelig langsommere

er masser af planter i vandet

enig i at det at man netop slår grøden og gør det på en klog måde eksempel efter aalborgmodellen gør at der kommer en stærkere strøm

det nytter ikke noget at stå her og sige at det her forslag går ud på at skabe balance når det jo tydeligt står i forslaget at man vil fjerne balancen og ensidigt tage hensyn til

noget bestemt og det kan man også godt gøre det er jo politisk helt legitimt

på så der ikke sidder nogen i forvaltningerne som bliver forvirrede og kommer til at overprioritere nogle miljømæssige mål frem for

det er den balance vi vil have fokus på med det her forslag og jeg noterer med glæde at at miljøministeren godt vil udsende et hyrdebrev jeg håber det bliver tilstrækkelig klart præciseret så der ikke skabes forvirring om de her prioriteringer for er herre per clausen ikke enig at vandet på et eller andet tidspunkt skal

eneafgørende så skal man lade være med

man vil etablere balance det vil man ikke og så skal man sige at også på det her område ønsker højrefløjen at føre en politik der er i direkte modstrid med det natur og landbrugskommissionen foreslog på trods af at alle var så enige om at rose natur og landbrugskommissionen da den kom

hundrede og fem og fyrre som vi behandler i dag og derfor tror jeg heller ikke jeg siger for meget eller afslører for meget ved allerede

det problem at de ikke afleder vandet godt nok og det

burde måske ikke være nødvendigt at præcisere at vandløb netop skal sørge for at vandet kan afløbe men det er bare ikke altid den logik der ligger bag

den måde som naturforvaltningen foregår på i praksis

gennem generationer været et landbrugsland og der er stadig en stor og vital landbrugsproduktion

vi ønsker at der skal være et minimum af respekt for det landbrugserhverv der blot ønsker at dyrke deres marker uden at det hele sumper til for os er det sund fornuft og det hensyn må naturligvis have en høj prioritet sådan er det desværre ikke i dagens danmark

for at den nødvendige vandløbsvedligeholdelse ikke skader visse dyrearter

vi synes det er sund fornuft at få trukket vandløbene ud af naturbeskyttelseslovens § tredje det må være indlysende at vi sikrer at vores åer er i stand til at kapere de meget kraftige regnskyl som ikke bare går ud over landmændene men også

ud over helt almindelige husejere åerne skal altså på kortere tid kunne kapere langt større vandmængder

beslutningsforslaget her ønsker at få de rette proportioner ind i diskussionen om vandløbsforvaltningen eller med andre ord bare at få en smule sund fornuft ind så man sikrer sig

liberal alliance støtter

har store konsekvenser for os mennesker

brug for ændringer med det her forslag

ønsker vi at afvanding fremhæves

ikke mindst i forbindelse med vedligeholdelse af vandløb vandløbsvedligeholdelse er meget nødvendigt i en tid hvor klimaforandringer ses og mærkes og tydeligvis har store konsekvenser rundtomkring i landet

i de seneste par år set eksempler rundtomkring på at store mængder nedbør har gjort skade på sommerhusområder beboelsesområder og landbrugsarealer blandt andet fordi vandet ikke effektivt og hurtigt blev ledt væk fra områderne vandløbsloven skal ændres så det præciseres at vandløb tjener afvandingsformål og derfor skal vedligeholdes i nødvendigt omfang for at undgå de her episoder og forsumpning af både beboelsesområder og landbrugsjord

miljøministeren nævnte i sin tale at regeringen primært vil tage hensyn til miljøet og naturen med det her forslag

vi gerne tilføje et enkelt element til prioriteringslisten nemlig os mennesker der bor i dette land i efteråret to tusind og fjorten fik vi i vendsyssel hvor jeg bor en helt efterårsmåneds nedbør på én dag folk vågnede om natten og nærmest panisk prøvede de på at beskytte og redde deres hjem i en enkelt landsby i min egen kommune arbejdede tyve mand i døgndrift og pumpede femtentusind

vand væk i minuttet i alt var over firs mand og fyrre køretøjer i aktion særlig i områder tæt ved vandløb motorvejen var spærret der var et totalt sammenbrud af al offentlig trafik biler måtte opgive

at køre i store områder fem og tyve veje var spærret de fleste af dem sammenstyrtede og nogle steder var vejen helt skyllet væk

veje op til oversvømmede marker

i områder tæt ved vandløb der er stort set ikke en mark der ikke er oversvømmet der er enormt meget vand lød det fra den udsendte rapporter fra tv

i nordjylland det havde kæmpe økonomiske og menneskelige konsekvenser for de enkelte borgere såvel som for samfundet der var hele parcelhuskvarterer der stod under vand

skoler og daginstitutioner lad mig citere den tidligere borgmester i

vandløb på man har ikke prioriteret at vandløbene skal fjerne vand man har prioriteret naturen omkring vandløbene for regeringen handler dette forslag om

ødelægge naturen for mig handler det om ikke at ødelægge menneskers liv tusindvis af mennesker var hårdt ramt men vi kan gøre noget ved det handler vandløb i danmark om miljø og skøn natur ja det gør det men handler det kun om det nej spørg de tusindvis af borgere rundtomkring i landet som har været berørt af oversvømmelser som i nogen grad kunne være forhindret eller i hvert fald begrænset

vi vil gerne udvikle natur og biodiversitet ved vandløbene

pludselig får så alvorlige konsekvenser for mennesker som vi har set i de seneste år

ens kælder eller

bliver oversvømmet og det er ikke bare når der er monsterregn og store regnskyl det er efterhånden et normalbillede og på min egen egn omkring gudenåen kan jeg bevidne at der har været voldsomme problemer i flere år derfor er vi nødt til at tage det her alvorligt og derfor er det jo ærgerligt

man graver skyttegrave i stedet for at vi ligesom prøver at finde sammen om at finde nogle løsninger og finde en bedre balance i hele forvaltningen af vores vandløb

klædte ministeren at starte med at sige at nu vil de blå bare rulle det hele tredive år tilbage

enhedslisten der sådan antyder at de blå ligefrem vil ødelægge dansk natur

til at være en kloak for landbrugets marker jeg synes ikke

da helt klart at formålet med vandløb er at vandet skal løbe i dem og at vandet skal ud

det burde være logik for perlehøns om jeg så må sige og der er altså sket en glidning over tid og det er derfor vi siger at der er brug for en præcisering dels af vandløbsloven og dens bemærkninger

således at man ikke kommer i tvivl ude i de kommunale forvaltninger om

nogle vandløbsregulativer der er blevet godkendt

efter alle kunstens regler med høringer og så videre det er jo en lang proces og når det er så lang og vigtig en proces med vandløbsregulativer

er det jo netop fordi det handler om borgernes ejendomsret det handler om at nogle har et retskrav retskrav på at blive beskyttet mod oversvømmelser her i landet og så er vi altså nødt til at sikre

ikke sker en glidning således at vandet stiger mere og mere

debatten er blevet en lille smule polemisk men jeg fornemmer da også i tonerne

fra fru mette reissmann at der er vilje til at vi prøver at finde sammen om en klogere regulering for det

vi har brug for at finde nogle metoder til at håndtere klimaudfordringen monsterregnen men vi har også brug for nogle klogere måder

jeg har oplevet der er sket er jo

undlader at lave almindelig vandløbsvedligeholdelse jeg har konkrete eksempler på

slå grøde men nogle steder undlader man altså at slå grøde på grund af naturbeskyttelsesloven og det er derfor vi synes

være hensigtsmæssigt at få det hele samlet i én vandløbslov hvor man også indarbejder hensynet til miljøet så det ikke er flere love

man skal forvalte det her jeg er sikker på

finde en balance hvor vi både tager hensyn til mennesker og hensyn til naturen

at de hensyn kan gå hånd i hånd altså at vi kan få vandet effektivt væk

den her debat trods alt har fået sat fokus på problemstillingen og så må vi arbejde videre med det også ud fra det udvalgsarbejde der

lad mig slutte af med at slå fast at jeg er sikker på at der ikke er en fugl ikke er en frø ikke er en fisk der får det dårligere af at vi sørger for at vandet

afsæt i det der står og jeg kan så citere at der

intensiv grødeskæring vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for miljøet

mener det nærværende beslutningsforslag hænger sammen med med krav om opfyldelse af den gode tilstand som er

at vi skal have en en klogere regulering af det her for vi skal have det vand væk det kan jo ikke nytte noget

som for eksempel i silkeborg hvor haverne oversvømmes kraftigt fordi der ikke er vandafledningsevne nok i gudenåen på dens vej til kongensbro altså sådan er der mange eksempler i danmark

nødt til at håndtere bedre og og når man så

og så sidder man derude på rådhusene

og så kommer der ikke nogen og slår os i hovedet nej jeg savner at nogen tager et ansvar for det her med netop at finde den rigtige balance

der står med denne lov tilstræbes det at sikre at vandet kan komme væk

siger sig selv at det virkelig er så løst og

formuleret at mange ude i kommunerne bliver forvirrede over det og der kunne vi godt tænke os

lidt klarere præciseret men der skal selvfølgelig også stå

loven at man skal tage hensyn til miljøet inden for den præmis at vi skal have vandet væk undtagen der hvor man vælger at lave nogle særlige foranstaltninger

de mennesker der er ramt af oversvømmelser og

i finanslove i økonomiforhandlinger med med kommunerne og

fremtidige oversvømmelser også bliver et stadig større problem og så finde nogle fælles løsninger på det som ikke er så ultimative som det der står i bemærkningerne til

beslutningsforslaget men som er faktisk hører fra

ikke kan komme forbi eller at der er nogle bundaflejringer der gør at vanddybden bliver mindre så der

man skal bevare vandføringsevnen så skal man tage alt muligt hensyn til miljøet og man skal også have gang i de foranstaltninger som

her nævner men men vi skal altså helt konkret have sørget for at det vand kan komme forbi

vandløbene som kloakker som det bliver udtrykt nej sådan er det jo ikke jeg tror alle i danmark er interesserede i at have et ordentligt miljø men vi har altså nogle grundlæggende ting der skal fungere der skal være fremdrift på vejnettet og der skal også være fremdrift

jo godt nok at meninger brydes

vi kan finde sammen om nogle kloge løsninger

at vi får en nogenlunde ensartet og god forvaltning af det her over hele danmark og det er

vi har brug for men aalborg kommune er en foregangskommune på det her område det medgiver jeg og det skal vi gerne have spredt ud

langsomt og ad åre men vi kunne også gøre det ved at sige at de gode erfaringer vi har fra aalborg